udråbningen

beslutningsforslag nummer tredive

betragter jeg tingets samtykke som givet

for to tusind og tolv har finansudvalget holdt et møde hvor man teknisk har gennemgået afstemningsresultaterne jeg kan herefter på et enigt udvalgs vegne meddele at denne gennemgang ikke giver anledning til bemærkninger eller til at der stilles yderligere ændringsforslag hvilket betyder at finanslovforslaget kan indstilles til fortsat

vedtagelse og der kan stemmes nu

vi slutter afstemningen for stemte

er vedtaget og vil nu blive sendt

ønsker nogen at udtale sig

vi slutter afstemningen for stemte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

vi slutter afstemningen for stemte

hundrede og tretten imod stemte

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den seksogtyvende januar

venter lige et øjeblik med at give ordføreren

at samtalerne lægges uden for

så giver vi ordet til ordføreren for

er jo blevet overskriften for en række folkelige opstande

glad positiv og optimistisk betegnelse for vi længes jo alle efter

hvor alt bliver grønt og frodigt og hvor amorinerne i det hele taget blomstrer glemt er vinterens

vi river vores mentale mure ned og vi mødes i broderlige og søsterlige omfavnelser mens vi springer glade om på mark og eng endelig frihed endelig forår vi ved jo at det skal gå sådan herhjemme når vi kæmper os fri af vinterens knugende mørke og vi vil jo at det skal gå sådan

med det arabiske forår for det under vi i den grad araberne at opleve så er der noget at sige til at jeg i dag føler mig

når jeg har taget initiativet til denne forespørgsel med den stærke fornemmelse af

det arabiske forår er en forkert betegnelse og at det som den arabiske verden nu i realiteten styrer mod ikke er det friske livgivende og frie forår men derimod islamismens elendige ufrie og klamme mørke om end vi i dansk folkeparti fra første stund har været dybt skeptiske og allerede fra starten offentligt har givet udtryk for denne skepsis

har vi dog håbet på at vi tog fejl jeg har fra den dag hvor den allerførste spæde opstand påbegyndtes i tunesien troskyldigt håbet på at

bahrain og syrien nu ville blive erstattet af folkestyrets frihed i dag tyder det på at det går præcis

som vi frygtede landene

mod sharialovens klamme ufrihed mørket er nu i mine øjne for alvor ved at sænke sig over den arabiske verden og danmark har ved en fortrinlig indsats af vores dygtige flyvevåben spillet en betydningsfuld rolle i det drama som vi nu under ét benævner

derfor mener jeg også at en statusdebat her i folketinget i dag er på sin plads og jeg ser frem til udenrigsministerens

og åbne styrer i den arabiske verden er stadig væk et åbent spørgsmål det vil i høj grad afhænge af hvor succesfulde de lande som nu står midt i overgangen bliver hvis det lykkes at skabe stabile åbne samfund hvor respekten for borgernes rettigheder er central så vil presset for forandring blive opretholdt andre steder i regionen vi må forvente at landene i regionen udvikler sig i forskellige retninger

der fremover vil være tale om en langt mindre homogen region end vi ser i dag samtidig må vi erkende at vi sandsynligvis står over for en lang periode med forandringer og med ustabilitet de autokratiske styrer har igennem deres mange årtier ved magten indrettet lovgivningen ja hele statsadministrationen på at understøtte deres styrer og deres privilegier de institutioner som

et politisk system bygger på de politiske partier foreningslivet retsvæsenet medierne skal alle genopfindes og indrettes til et demokratisk system samtidig er økonomien i transitionslandene blevet hårdt ramt fordi turisterne er udeblevet og produktionen er faldet derfor er flere af de faktorer som lå til grund for det arabiske forår

også forværret og her ligger den største udfordring for det arabiske forår i tunesien er en

potentiale for demokrati er godt venter en lang række økonomiske sociale og politiske udfordringer som overgangsregeringen skal levere på tuneserne er med rette fantastisk stolte af hvad de har kunnet udrette i deres eget land og hvad de har sat i gang i regionen nu vil de have revolutionen omsat til forbedringer her og nu

den ellevte februar har ministerrådet sammen med en overgangsregering siddet tungt på magten militærrådet har vist sig mere og mere ude af stand til at håndtere den transition som det har ansvaret for at styre

undtagelsestilstanden mubarak styrede landet med i over tredive år er der ikke ændret på

blevet mere og mere kritisk de politistatsmetoder som karakteriserede mubaraks styre er i vidt omfang blevet videreført ja i nogle tilfælde endog forværret den lovgivning som begrænser civilorganisationerne eksisterer stadig og håndhæves med en voksende nidkærhed samtidig skal vi notere at egypten er ved at afslutte et valg som ser ud til at være det frieste og mest demokratiske i landets historie the

der som den eneste internationale organisation kunne observere valget med blandt andet dansk finansiering bekræfter at valget på trods af en række uregelmæssigheder må betegnes som frit og retfærdigt halvdelen af sæderne i parlamentet vil gå til friheds og retfærdighedspartiet der udspringer af det muslimske broderskab fem og tyve procent til til

og de resterende fem og tyve procent til de sekulære partier jeg vil vende tilbage til de islamistiske politikere senere men her blot understrege at egyptens udgangspunkt er ganske anderledes end tunesiens landet har behov for fundamentale sociale forandringer omfattende lovgivningsmæssige reformer og

af de enorme økonomiske problemer det vurderes at landet vil

detaljeret demokratisk projekt som både libyerne og det internationale samfund kunne slutte

op om situationen i libyen er på alle måder stadig præget af konflikten der blev afsluttet for mindre end tre måneder siden der forekommer sammenstød mellem militsgrupper som fortsat ikke er demobiliseret eller integreret i de væbnede styrker samt mine og våbenulykker og forøget kriminalitet alligevel må det aktuelle billede overordnet vurderes som forholdsvis positivt væsentligt er det at der ikke længere er vægtige aktører der udfordrer det demokratiske projekt med udpegningen af en libysk overgangsregering den toogtyvende november har overgangsrådet opfyldt det første punkt i køreplanen for et demokratisk libyen den næste store milepæl bliver afholdelse af et valg til en folkeforsamling til sommer med sine olieinteresser kan libyen selv finansiere både genopbygning og udvikling af landet

situationen i syrien er fortsat dybt bekymrende og der er desværre ikke udsigt til en snarlig forbedring af konflikten præsident assads regime valgte allerede tidligt at besvare demonstrationernes krav med vold og siden er volden eskaleret på begge sider

voksende væbnet modstand fra blandt andet den såkaldte fri syriske hær i dele af landet nærmer situationen sig til tider borgerkrigslignende tilstande og det kan blive svært at standse volden når den først er sluppet løs en undersøgelseskommission nedsat af fns menneskerettighedsråd påpeger at volden fra regimet er så omfattende at den begynder at kunne betegnes

demonstranter har udraderet præsidents assads legitimitet

derfor strammer vi eus sanktioner mod syrien indtil der sker en forandring alles øjne er nu rettet mod den arabiske ligas observatørmission den har i nogen grad været med til at give demonstranterne nyt mod og har fået demonstrationerne til at blusse blusse op men regimet synes fast besluttet på

fortsætte nedkæmpningen af demonstranterne på trods af observatørernes tilstedeværelse danmark har ligesom en række andre lande

i retning af en samling af oppositionen men der er fortsat splittelse især mellem de eksilerede og de hjemlige oppositionspolitikere hvor syrien på

mellemlang sigt går kan det være svært at spå om jeg tror assads dage er talte men der kan stadig gå nogen tid før regimet bliver tvunget til at indse at dets tid er forbi efter det arabiske forår er der

afholdt tre valg i regionen i tunesien i marokko og i egypten alle tre har de været de mest frie og demokratiske i landenes historie og alle tre

vundet af islamiske partier der er mange grunde til

sejret og det er vigtigt at forstå hvad der skete vælgerne vælgerne har mange og meget forskellige grunde til at sætte kryds ved et islamistisk parti for mange fremstår de som det bedste bud på et brud med fortiden fordi de før var den klare opposition ofte hårdt undertrykt af regimet

eksemplet med den tunesiske minister

budskaber om social retfærdighed til mange der oplever et samfund præget af stærk økonomisk og social ulighed hertil kommer at mange har gjort et socialt og velgørende stykke arbejde der også har

tilknytning til lokalsamfund derude har de haft dygtige politikere de har kørt nogle velorganiserede valgkampe med en stærk lokal tilstedeværelse deres valgprogrammer har slået på bekæmpelse af korruptionen sikring af en retsstat og bedre social sikkerhed emner som var udgangspunktet for det arabiske forår og som derfor har haft rigtig meget appel denne udvikling stiller os

som europæiske politikere selvsagt over for en ny udfordring de islamistiske politikere anvender en retorik og har et værdigrundlag som som ser anderledes ud end vores men vi har en klar interesse i at finde en fælles platform og have en dialog med disse politiske aktører sammenligningen mellem

ni og firs og det arabiske forår er ved at være tyndslidt men jeg mener der er en klar parallel

bør med det samme indlede en dialog med de nye magthavere inkludere dem i internationale fora og markere vores standpunkter vi må i udgangspunktet erkende at de er kommet til magten ved demokratiske valg og

jeg specielt glad for den styrkelse og den fokusering af vores samarbejde med den arabiske verden som denne regering netop har gennemført for danmark

til det arabiske initiativ og yder derved fem og halvfjerds million kroner mere end partnerskab for dialog og reform og frihedspuljen tilsammen

støtte de folkelige kræfter der kæmper for reformer og større åbenhed i resten af regionen det arabiske initiativ er tilpasset den nye situation vi står i og det styrkede initiativ får tre spor det første spor omfatter støtten til demokratisering reformer og civilsamfund det andet spor omfatter støtten til økonomisk udvikling og jobskabelse jeg tror jobskabelse og økonomisk fremgang er noget centralt i en positiv udvikling af det arabiske forår men vi erkender også at danmark på det her område står stærkere hvis vi

derfor vil vi i det arabiske initiativs tredje spor fortsætte med at arbejde for at eu styrker sin indsats på disse områder

skal ikke forsøge at foregøgle nogen at det her er nemt europa står i en krise og vores handlingsmuligheder hænger i sagens natur sammen med vores hjemlige situation men netop derfor vil vi bruge det danske formandskab til at skubbe på og sikre at eu reelt er til stede vi må ikke forpasse den historiske chance for at give udviklingen i eus nærområde mod syd et skub i den rigtige

havde havde forudset overfladisk i synet på

for sharia er jo en fantastisk foranstaltning for den stærkt troende muslimske mand han får det jo som han vil have det

det er alle de hundredtusinder i den muslimske verden som ikke synes at det er lykken at skulle underkaste sig sharialoven og nu

i årevis lykkeligt

sharialovens underkastelse for det er man jo sluppet for netop

hvor magthaverne hvor bestialske diktatorer hvem de så end har været faktisk har holdt imamerne stangen det er derfor de stakkels underkastede

kristne jøder kvinder piger bøsser og lesbiske som i den grad gruer for hvad fremtiden i deres lande

sharialoven og det som det som venter jeg husker stadig væk de billeder vi så af udenrigsministeren dengang han oplevede den lykkelige stemning på tahrirpladsen mens det endnu

var de vestligt orienterede progressive sekulariserede unge som dominerede i det billede alt imens

slå til jeg får det indtryk at udenrigsministeren

anden måde har besluttet sig til mentalt at fortrænge sharialovens bestialitet for den er ikke rar at forholde sig til så lad os endelig

at den slet ikke betyder noget det blev også sagt

som vi havde møde med i et par timer og som i hvert fald ikke fortalte

at det bare er en moderat sharialov

har ligefrem udtalt tidligere at det var sådan lidt sammenligneligt med at vi herhjemme havde kristendemokraterne

slags libysk per ørum jørgensen type og

om ikke det er at være lidt

sharialoven og demokratisk frihed lader sig

ikke forene det lader sig ikke forene det er en umulighed at sharia kan

eksistere side om side med demokratisk frihed man må vælge mellem sharia og demokrati man kan ikke have begge dele og hvis ikke man forstår det og ikke vil forstå det og nøjes med med at lege

har vi et problem i danmark og i den vestlige civilisation dilemmaet er et egypten som er styret diktatorisk af en præsident mubarak og hans væbnede styrker eller et egypten som er diktatorisk styret af islamistiske præster og deres sharialov det er det valget står

eller gradbøje dem diktatur er diktatur punktum jeg siger bare at det er valget som det egyptiske folk har og jeg ved godt desværre hvad egypterne vælger

hvis arabere får lov at stemme frit så vælger de til enhver tid sharia sådan er det nu engang noget andet er hvad der er i danmarks og vestens interesse det er det vi skal se på hvad

er i vores interesse er det i vores interesse at mellemøstens største og stærkeste magt bliver islamistisk hvis hæren overgiver magten til de lovligt valgte islamister

i egypten først vil kvinder og piger blive pakket ind for islamister

måde kommer der måske ad bagvejen arabisk forår islamister ser indpakning af kvinder som et tegn på forår dernæst vil det gå som det gik i iran landet vil langsomt lukke sig for omverdenen turisterne bliver væk og økonomien styrer mod den ørkesløshed og elendighed som altid kendetegner de islamistiske lande uddannelsesniveauet vil styrtdykke det kristne mindretal vil blive hetzet og fredsaftalen med israel vil vakle

og vesten vil miste en god og trofast ven med indførelse

indledtes som et forståeligt råb om demokrati er man nu vidne til islamistiske partiers fremmarch disse partier ser ud til paradoksalt nok ved hjælp af demokratiske midler at erstatte

dels bringes derved fredsprocessen i fare dels skabes fare for områdets ikkemuslimer dels trædes kvindernes opnåede rettigheder under fode

dels udfordres vestens sikkerhed og interesser på den baggrund opfordrer folketinget regeringen til bilateralt og igennem internationale fora over for de kommende magthavere i de arabiske lande at presse på for at

respekterer indgåede fredsaftaler og forbedrer forholdet til israel respekterer religiøse mindretal og yder disse beskyttelse understøtter fremskridt for demokrati og reel ytringsfrihed giver kvinder reel

åbner landene for turisme og international samhandel og bekæmper korruption og nepotisme

af mit efternavn men jeg synes nu alligevel at at opleve herre søren espersen grebet af en sådan politisk korrekthed

uanset at man selvfølgelig kan blive helt rørt over at opleve det

vil jeg dog alligevel lade den følelse

som følge af revolutionen i den arabiske verden om ikke

vil to tusind og elleve gå over i verdenshistorien alene af den grund unge mennesker gik på gaden og insisterede på at blive hørt kvinder børn og gamle havde fået nok for mig er det stærkt symbolsk at den bølge af frihed der skyllede diktatorer og kleptokrater bort blev startet af en ung mand

ernære sig selv det var som bekendt i tunesien man fratog ham sin stadevogn hvorefter han satte ild til sig selv da hans liv brød sammen

vi undervurderer undertiden i vesten det frie vesten den frie verden

egentlig betyder for mennesker de er blevet os en selvfølge

de menneskerettigheder der blev formuleret af amerikanerne i sytten seks og halvfjerds og franskmændene i sytten ni og firs men som er evigt gældende fordi de indkapsler den grundlæggende trang til frihed vi alle bærer i os selv nu ser vi igen hvor vigtige de rettigheder forekommer undertrykte verden over det betyder også at vi må sætte vores bekymring til side for om det nye der kommer er værre end det der var vi kan og må ikke svigte de kræfter der i virkeligheden vil bringe friheden til de arabiske lande i frygt

eksempel den fanatiske del af islam

sandheden er den at kun vores frygt kan føre til at islamisterne i længden vinder selv om det ved lejlighed måtte syne af det vi vil gøre det anderledes også på den korte bane men vi må væbne os med større tålmodighed end vi er vant til man skal ikke gøre sig den illusion at de arabiske lande er i en tilstand der svarer til østeuropas i nitten

ni og firs nej det er snarere atten

ni og fyrre vi taler om måske endda endnu længere tilbage vi taler om de revolutionære tendenser i europa

fyrrerne og atten halvtredserne der blandt andet førte vores egen junigrundlov med sig i atten ni og fyrre en grundlov givet af den enevældige konge der indførte de første spæde demokratiske skridt

i nitten tre og halvtreds med indførelsen af det parlamentariske demokrati hvor det grundlovsmæssigt blev fastslået at kongen ikke længere blot kunne udnævne en regering uden baggrund

er den udvikling de arabiske lande nu på deres egen præmis skal til at gennemgå de skal gennemgå forfatningsprocesser der vil komme kampe mellem reaktionære og progressive der vil komme kampe mellem besiddere og afmægtige og der vil komme kampe mellem adelige og bønder og vi vil se den ene situation afløse den anden når aktion skaber reaktion som newton belærte os om og som jo ikke mindst gælder i menneskenes verden resultatet vil i længden blive

for det er et iboende krav

demokratiske spilleregler universelle menneskerettigheder religionsfrihed samt faglige rettigheder og opgøret med nepotisme og korruption opprioriterer dansk støtte til demokratisering reformer og civilsamfund samt bygger videre på eksisterende initiativer for økonomisk udvikling og jobskabelse under det arabiske initiativ og den arabiske

investeringsfond aktivt støtter den israelsk palæstinensiske fredsproces aktivt støtter gennemførelse af eus nye naboskabspolitik i

forslag til vedtagelse vil indgå i de videre forhandlinger der

ni og fyrre og siger at nu skal vi egentlig i gang med en sådan udvikling synes synes jeg på en måde han overser det faktum at de ledere der nu sidder i landene altså har overtaget lederskabet alle sammen er højt uddannede

fungerer

anden sådan kolonialistisk tankegang i at nu skal vi lige lære dem hvordan det er

har valget vil de vælge sharia

gennem det sidste tiår eller sådan noget er at kultur betyder enormt meget

meget for et lands potentielle udvikling men det betyder selvfølgelig også meget for politikeres ageren i den sammenhæng jeg er bestemt ikke uenig i herre søren espersens beskrivelse af store dele af den ny politiske magtelite som er fremkommet men sagen er jo også den at et land og et folk

kulturen tillader det det plejer sådan set også at være et synspunkt som dansk folkeparti følger og derfor er det

ikke ret overraskende at arabiske politikere i nogle bestemte sammenhænge bevæger sig ud ad en tangent som bekymrer os

også går langsommere end vi ønsker os det

nogle gange går i den modsatte retning af noget vi kunne ønske os

bevægelsen være entydig

et folk har de tyranner det fortjener det må de selv om det er ikke vores

vi kunne godt ønske os for befolkningernes skyld at de får demokrati for det medfører naturligvis altid velstandsstigning

mest lykkelige lande på jorden er dem der har demokrati

synes ikke at ordføreren forholdt sig til det spørgsmål jeg stillede er der en grund til at vi skal igennem hele udviklingen fra atten ni og fyrre

spirende danske demokrati stod i i atten ni og fyrre

at blandt andet de erfaringer som de demokratiserede lande i verden nu engang har draget kan benyttes positivt af for eksempel frihedsorienterede bevægelser i de pågældende lande

hvis det bare var så enkelt at man kunne sige nu skal i bare se her er et demokrati det virker fint værsgo at overtage den model

espersen og jeg ved jo godt at der er alle mulige andre ting der trækker fra i den ligning hvis man kigger på vores indsats

har taget utrolig lang tid der er mange ting der er gået godt men det er også gået meget langsommere end vi havde forventet for eksempel på demokratiseringssiden så ting tager tid og det gør de også i den her sammenhæng

mod undertrykkende despoter for lidt over en år siden på baggrund af årtiers undertrykkelse ufrihed korruption frygt overgreb og økonomisk stagnation

blev det altså befolkningerne nok som venstres ordfører var inde på startede det jo med den tunesiske grøntsagssælger der satte ild til sig selv og udløste en bølge af folkelige oprør i tunesien og i hele den arabiske verden det fortsatte på tahrirpladsen i kairo hvor unge og de frihedssøgende blev symbol på oprøret mod mubaraks

bredte sig som en steppebrand da den egyptiske befolkning

med dens mod og vilje tvang et af regionens stærkeste regimer helt i knæ i libyen i syrien i marokko i yemen i bahrain og overalt i den arabiske verden kræver folket deres frihed nu en år senere er overgangen til frihed og demokrati i fuld gang væk er

og forhåbentlig også snart assad for blot at nævne nogle af despoterne for socialdemokraterne er der ingen slinger i valsen udviklingen i den arabiske verden og nordafrika er hvad berlinmurens fald var for øst og vesteuropa

vestens fejlslagne mellemøstpolitik alt for længe har vi vægtet stabilitet over forandring i den arabiske verden hellere et stabilt samarbejdsvilligt og forudsigeligt diktatur end et konfliktfyldt og uforudseligt demokrati lød logikken mange steder nu står det til skue at det var en fejlslagen politik som byggede på en falsk forestilling om at regional stabilitet kunne bekæmpe religiøs ekstremisme her en år efter den skelsættende start på revolutionerne

situationen i egypten se på valgene i tunesien og egypten hvor islamistiske kræfter næppe til nogen stor overraskelse har fået sejre disse partier og bevægelser var den egentlige opposition til despoterne

desværre klart i dag at de var de bedst organiserede lokalt forankrede kræfter med budskaber baseret på en stærk identitetspolitik

er svaret klart vi støtter befolkningernes frihedstrang som vi gjorde det

ni og firs vi må indse at stabilitet og sikkerhed

af succesfulde omstillingsprocesser som de arabiske lande gennemlever i disse uger måneder og år selv om der bliver valgt islamistiske partier hvis politik vi er dybt uenige i er vores svar ikke

ikke at se den anden vej vores svar er ikke apati for forandringerne og udfordringerne er mange og store i libyen og yemen kan interne stridigheder føre til en borgerkrig i egypten ser vi forfølgelse af kristne menneskerettighedsgrupper og kvinder i syrien er assads blodige undertrykkelse af fredelige protester rystende og afskyelig men en militær intervention kan udløse en endnu mere blodig borgerkrig som for eksempel den der hærgede libanon

en række lande blandt andet saudi arabien jordan algeriet og marokko

sket få eller kun kosmetiske demokratiske forandringer men vi kan ikke stikke hovedet i sandet og lade stå til nej vores svar er endnu mere støtte til de kræfter som deler vores værdier om frihed demokrati menneskerettigheder og kvinders ligestilling det gør vi bilateralt det gør vi gennem eus naboskabspolitik

regionale organisationer som eksempelvis den arabiske

ansvar

for socialdemokraterne vigtigt at vi styrker det arabiske initiativ markant som regeringen

med den markante øgning der er fra to tusind og elleve

mener også at lektien efter irakkrigen viser at vi ikke må vende regionen ryggen det kræver massiv støtte

også med øget ulandsbistand er parat til at prioritere opgaven i den arabiske verden

festpladsen efter at oberst gaddafi

at det nye libyen skulle bygges på sharia han sagde faktisk direkte at

at den at den praksis

i den arabiske verden respekterer de universelle menneskerettigheder

minoriteters beskyttelse og demokrati det er det afgørende hvilke kilder man har til

vigtigt for os at de universelle frihedsrettigheder menneskerettigheder og demokrati respekteres og det vil vi holde de nye magthavere op på

stole på at det han siger passer altså når han stiller sig op og holder en tale for hele verden

tage det for givet når han siger at ingen lov

så nævner herre jeppe kofod en række ting universelle menneskerettigheder

med sharia jeg kan ikke forstå at vi ikke kan vise

vil styre og guide alle mennesker i den arabiske verden altså lad os nu

ser ud der er kommet en

det islamistiske parti vandt en stor sejr som vi

de opfatter menneskerettigheder demokrati kvinders ligestilling og beskyttelse af etniske

de værdier som vi også kender i vesten de universelle værdier som

så unaturligt når man ser på den religion og kultur de befinder sig i

partier herhjemme og andre steder som havde et religiøst udgangspunkt

siger at de vil overholde

og tak til udenrigsministeren for redegørelsen

søren pind fra radikal side

vi alle bjergtaget og overvældet af de store forandringer der er sket i de arabiske lande i dette politiske forår de har været fastfrosset i stagnation og brutalitet i en menneskealder og det har kun skabt ulykker landene er langt fattigere og i langt dårligere forfatning end de burde være det betyder selvfølgelig også at potentialet for forbedringer på alle niveauer er enormt og vi skal selvfølgelig gøre hvad vi kan for at støtte de gode kræfter i de arabiske lande vi har heldigvis en stribe redskaber til rådighed der gør at vi kan netop dette inden for demokratiudvikling har vi erfaring fra østeuropa vi kan gøre noget fornuftigt

vi kan trække på erfaringerne fra ikke mindst demokratifonden der spillede ind i østeuropa jeg er også som flere af de tidligere talere glad for det meget høje ambitionsniveau vi har når det gælder om at støtte det historiske opbrud vi bør også se på landenes elendige økonomi som en af årsagerne til foråret de unge i de arabiske lande

overhalet ikke blot af usa og europa men også af asien tyrkiet og latinamerika verden har udviklet sig i rasende fart og de arabiske lande har økonomisk set stået stille vi bør også gøre en indsats for at gøre det muligt for de nye demokratier at skabe økonomiske resultater det er klart at væksten og fremgangen først kommer når landene har gearet sig selv til det der skal massive markedsøkonomiske reformer til og det er sin sag men vejen til fortsat demokratisk udvikling går formentlig parallelt med vejen mod velstand

afholdt flere demokratiske valg i de arabiske lande og man bliver nødt til at respektere de demokratiske valg der er afholdt vi må samarbejde med

der er blevet valgt og få det bedste ud af det dansk folkeparti har en dagsorden der helt tydeligt drejer sig om at dæmonisere de nye demokratisk valgte kræfter fordi de har en muslimsk baseret politik

en mere afdæmpet eller i en mere udtalt form det er interessant at bemærke

det tyrkiske regeringsparti der er muslimsk baseret blev modtaget med fuldstændig de samme bekymrede miner da de kom til magten for ni år siden erdogans parti har i tyrkiet siden ført en sekulær demokratisk politik

og i tunesien der er nemlig intet som ansvar der påvirker ekstremister

en egyptisk menneskerettighedsaktivist på på de radikales nytårsstævne jeg havde også lejlighed til at møde den samme fyr på udenrigspolitisk nævns rejse til egypten han siger at det bedste vi kan gøre ved det muslimske broderskab

de muslimsk baserede partier vil prøve at regere godt og

gøre libyens præsident den ære at respektere det han siger mener jeg at vi bør gøre det samme med de nyvalgte demokratisk valgte partier i

de bekender sig til et flertalsdemokrati respekt for mindretal og mange af de ting som vi i øvrigt kæmper for

men vi bør også tro på hvad de siger

store forskelle på de enkelte lande i den arabiske verden og på hvordan de udvikler sig det er klart at

vi har snakket om i egypten og tunesien

oprøret slået fejl og vi er endt i en blodig blindgyde det er formentlig og forhåbentlig kun et spørgsmål om tid men vi må bruge sanktionsinstrumenterne så klogt som muligt og i øvrigt gøre hvad vi kan for at bakke den internationale indsats op så kan vi forhåbentlig også komme ind i en regulær politisk proces også i syrien tak

indført ellers har vi jo altid sagt at folkeslagene selv må bestemme deres egen skæbne det er flertallet og

det også demokratisk det er flertallet i de arabiske lande som ønsker sharialoven indført hvis man havde afholdt en folkeafstemning om det dernede

dem jeg har ondt af er mindretallene det er bøsser og lesbiske

det er dem der bliver undertrykt og så vil jeg lige have en kommentar til

som nu er i gang med med en forandring hvis man havde haft den her debat for to tre år siden er jeg sikker på at man ville have fremhævet de maghreblande

nogle af dem der var gode eksempler på moderate islamiske lande

jo undervejs har sagt i valgkampen som ender med en sejr til partiet at de respekterer mindretal at de respekterer

de respekterer at egypten har flere religioner der skal bo

på ordet og tro på hvad

så udtrykker de en vidtgående respekt for netop de principper som vi også

tror jeg ikke at de kommer til at regere efter

som betyder tvangstilsløring eller udstødelse af minoriteter på forskellig vis

det han endte med at sige fra

han siger er det han siger i fuld offentlighed på cnn

haft den her diskussion om de arabiske lande for to tre år siden ville vi have fremhævet

som værende moderate lande som

til det andet må jeg sige at det ikke kun er i lukkede kredse at det muslimske broderskab har ført en valgkamp der drejer sig om at være midtsøgende og moderat og

mindretallenes rettigheder det er søreme også den kampagne de har ført over for det egyptiske folk og det er søreme det mandat de er valgt på jeg tager fat i egypten

det er den valgkamp jeg har fulgt tættest

til vestlige besøgende men også i det store åbne rum på den arabiske gade at man er gået til valg på præcis disse sammensatte pluralistiske samfund og demokratiske principper som vi

tage en runde om det arabiske forår altså forespørgeren mener at der slet ikke

store begivenheder i verdenshistorien det er på mange måder muren der faldt i

område men i forhold til

de har opdaget at man kan samarbejde de har opdaget at magthaverne

de har opdaget at selv om

på mange måder er bevægende hvor hurtigt det spredte sig det var ikke kun

jo spredt sig overalt i hele regionen og på den måde er der også en stor

er kæmpestore forskelle kvinderne stemmer det tog seks og tres år i det her lille

det gør de fra starten men det er rigtigt at det bliver en proces

hjælpe så er det også nødvendigt at sige at

selvkritik i vesten vi har holdt hånden over nogle folk vi ikke skulle

det må vi kigge grundigt på og derfor er jeg meget meget glad for at vi har handlet så resolut i den her situation vi kom for sent men vi handlede resolut jeg er også enormt glad for at regeringen opprioriterer den dialog og den hjælp

de mennesker der for første gang i generationer har oplevet at det betyder noget hvad det enkelte menneske mener

det muslimske broderskab og jeg synes

mange forkerte tanker men jeg er mest bange for militæret og måske også for at de laver en alliance med højrefløjen som ikke er det muslimske broderskab men salafisterne

men den tankegang

man ikke kan have skrevet sharia ind i sin grundlov uden at det er helt galt er jo dementeret af virkeligheden herre søren espersen de fleste lande i regionen har det

også dengang de havde nogle af diktatorerne der stod jo sharia i grundloven det er jo en slags illustration af at man godt kan

på den måde som herre søren espersen tror at den kun kan

søren espersen at der er lande som praktiserer den på den måde som han siger og han nævner iran som eksempel og hvad skal vi så gøre for at undgå at det her bliver iran der er jo kun et svar der duer

det modsatte af det herre søren espersen siger det er dialog og påvirkning det er at vi ikke skal være der mindre i de lande og ikke omgås dem mindre men at vi skal omgås dem mere og være der mere det er at vi skal inspirere dem og det er at vi skal hjælpe dem også økonomisk så de

kan komme ud af det økonomiske uføre landene også er præget

jeg rigtig glad for at regeringen jo også bruger flere penge

til sidst sige at det for mig er er helt afgørende og

en ny regerings mere offensive politik ud

at udvikle en fælles eu politik som kan hjælpe både med demokrati

tyrannen altid det er jeg fuldstændig enig

han var ikke i folketinget dengang men det kan herre steen gade forklare er det ikke korrekt at hvis vi havde haft den her debat for tre år siden om den arabiske verden

at tunis

det man kunne kalde fornuftige moderate lande som var i en god gænge og som vi havde gode forbindelser med

man man skulle arbejde med i en lang periode var det

i købet syrien som blev fremhævet af alle som nøglen til

lavede et stort forsvar for diktatorerne

i sin præsentation da han sagde at de

har jeg så misforstået det var ikke et forsvar for de de diktatorer der nu er faldet jo

har på mange måder ret i at vesten ikke har været på plads i en ordentlig analyse af situationen jeg mener dog ikke at han skal være så vred på en tidligere udenrigsminister

sagt lige netop det han selv siger men men ja

ikke rigtigt set det her komme

nogen rigtig ved at de kommer det er jo derfor de er revolutioner

kong mohammed sidder stadig væk ved magten og er egentlig har jeg forstået sådan rimelig vellidt i befolkningen det

mit indtryk måske fordi han stammer direkte fra profeten muhammed og der har han en særlig rolle det ved jeg ikke men hvordan vil herre steen gade skildre marokko lige nu er det godt at man har en diktatorisk konge der nu eller skulle han egentlig også væk hvordan er det med det

proces i gang det var der før jeg kan se at

er løbet igennem hele hele den arabiske verden

alt skal løses ved voldeligt oprør jeg synes faktisk at det var smukt at der mødte nogle tusinder op her på slotspladsen

og at der ingen blodsudgydelser var i atten ni og fyrre men jeg ved jo også godt

det fordi der var nogle andre i europa der tog nogle andre kampe plus at kongen var klog det kunne jo være at kongen

de seneste år har vi set respektindgydende demokratiske og folkelige oprør i mange lande i mellemøsten og nordafrika vi har også set benhård brutalitet når diktatorer og konger ikke

af med deres magt jeg tror de fleste af os

er blevet overrasket og imponeret over den styrke og det mod befolkningerne

alt det som det kan virke fuldstændig umuligt at forandre kan forandres men det arabiske forår har også vist

er umenneskelig undertrykkelse af folket som

i syrien lige nu hvor tusindvis af demonstranter er blevet dræbt og at vejen til reelt demokrati er en lang proces som vi kan se det i egypten derfor skal vi give al den opbakning til demokratibevægelserne og demonstranterne som vi

folkelige organisationer der skal bygges op for eksempel fagforeninger så man kan sikre en social udvikling i landene der er dog et sted hvor foråret ikke

slået igennem og det er i den israelske besættelse af palæstina palæstinenserne oplever ikke meget forår i de her måneder der er dog stor social uro i israel af andre grunde men fredsprocessen

israel er naturligvis lidt bange for

skal brede sig de overhører

alle henstillinger fra verdenssamfundet ved at fortsætte byggeriet af muren udvide bosættelserne og

prøver de at sætte sig på jerusalem de fortsætter overgreb på palæstinenserne og der er masser af politiske fanger det skal vi jo ikke glemme når vi snakker om forår alligevel

privilegerer eu israel med særlige handelsaftaler alligevel tøver mange lande med at anerkende palæstina island har som en god undtagelse allerede visionært og fornuftigt anerkendt palæstina som ligeværdig stat fns sikkerhedsråd tøver det er pinligt en anerkendelse af palæstina som fn medlemsland vil være et rigtigt skridt

en tostatsløsning hvor de to stater lever fredeligt sammen

et beslutningsforslag senere i den her samling om at vi følger islands eksempel og anerkender landet

især ikke når man ser hvordan deres ytringsfrihed forsøges knægtet blandt andet i vores eget land dybt pinligt vi skal nemlig huske vores egen rolle det er ikke kun i egypten syrien og landene omkring der er behov for forandring der er også her i danmark i eu og

behov for forandring vesten har i årevis holdt hånden

støtte gennem aftaler med eu og danmark har sendt mennesker tilbage til tortur i egypten syrien og libyen det må og skal være slut nu ved at holde hånden under diktatorer har vesten miskrediteret ideen om demokrati

pæne ord om menneskerettigheder så vi holder op med at lave handelsaftaler med regeringer der begår overgreb

israel der også overtræder folkeretten det er nu vi skal gøre op den forfejlede politik i forhold til mellemøsten og nordafrika støtten til diktatorer skal stoppes og danmark og eu

jeg skal på vegne af fru mette bock oplæse følgende ordførertale

i liberal alliance glæder vi os meget over det arabiske forår vi tilslutter os koret der har lykønsket befolkningerne i de lande der gennem årtier har levet i umenneskelige diktaturer med alle de tragiske følger for befolkningerne som dette har medført endelig har de vundet over diktatorerne og deres håndlangere de har vundet den frihed de har sukket efter i så mange år til gengæld synes vi som liberale at der er noget paradoksalt ved at

det ene øjeblik ønsker befolkninger tillykke med friheden for det næste øjeblik straks at ville fortælle dem hvordan den nyvundne frihed skal forvaltes der stilles allerede fra dansk side højlydte krav om hvad der skal stå i de nye

og der advares lige så højlydt mod alle de farer der lurer lige om hjørnet og ja der lurer mange farer selv om jorden nu er gødet for udvikling af liberale demokratier er der lang vej endnu før afgrøderne kan høstes her må vi i de liberale

ikke alt for køn udviklingshistorie bag os

jo hårdere vi presser på des mindre respekterer vi landenes egen frihed og des større er risikoen for at vi bliver moderne udgaver udgaver af de gamle diktatorer og imperialister

gør som vi siger ordvalget minder i betænkelig grad om den retorik som de gamle diktatorer anvendte der er nu nedsat overgangsråd og lavet planer for udvikling af nye forfatninger og

af de første frie valg det er nu vi skal vise tålmodighed og tillid til at de selv formår at forvalte den nyvundne frihed landene skal vurderes på deres handlinger lad dem vise hvad de kan før vi dømmer dem og kvæler dem i gode råd uanset hvor velmente de

vi ved at flere islamiske partier står stærkt i regionen alt andet ville da også være mærkeligt lad dem vise hvad de vil og kan

udenrigsminister guido westerwelle har på udmærket vis i en kronik i der spiegel gengivet i jyllands posten forleden påpeget

europæiske landes interesse at moderate muslimsk demokratiske partier vinder fodfæste i de nye demokratier da religion spiller en så stor rolle i de nordafrikanske lande de kolossale reformer i nordafrika skal understøttes med investeringer rådgivning hvis de selv beder om det samt åbne markeder og frihandel vores egen historie viser med al tydelighed at det tager tid at udvikle demokrati hertillands fik vi grundloven i atten ni og fyrre men alle ved at blot fjorten procent af befolkningen fik stemmeret ved den lejlighed og at den evangelisk protestantiske kirke er nævnt flere gange i grundloven

partier i europa men det betyder jo ikke at vi har præstestyre

god ordens skyld understrege at vi i liberal alliance er fuldstændig klar over forskellen på en lovreligion som islam og kristendommen men det skal ikke være angsten for islam eller angsten for at de ikke vil respektere grundlæggende menneskerettigheder der skal styre vores adfærd og attituder vi skal derimod have respekt for og tillid til de liberale moderate kræfter

skal være indgangen til vores samarbejde med de nye frie samfund diktatorernes fald i libyen egypten og tunesien åbner nye døre og store perspektiver for udviklingen i området vi skal lægge os i selen for at etablere et ligeværdigt samarbejde med alle moderate kræfter også de muslimske

et år siden brændte en ung grønthandler sig ihjel på torvet i tunis og det satte den arabiske verden i brand han var udtryk for den desperation som havde ramt de millioner af unge i den arabiske verden som følte at de ikke havde nogen fremtid var de uddannede var der ingen job var de ikke uddannede var der ingen løn som de kunne leve af dannede de familie kunne de se frem til at leve i armod nogen indflydelse på deres situation havde de ikke for deres stemme blev ikke hørt og blev den afgivet var det ikke ved frie valg de kunne ikke råbe medierne op for medierne var regimets talerør og havde derfor kun envejskommunikation de skulle adlyde og forholde sig i ro ellers gik det værst ud

og måske hele deres familie denne verdensdel er præget af meget store grupper af ubeskæftigede eller underbeskæftigede unge og de kaldte foråret frem hvor hvornår og hvordan foråret ender er til gengæld uvist og det vil formentlig udvikle sig og ende forskelligt i de forskellige lande for de er faktisk meget forskellige uanset hvor ens de tager sig ud på vores lange afstand vi skal derfor fremme og hjælpe udviklingen på forskellige måder vores regering søsatte i to tusind og tre det arabiske initiativ som

for herre steen gades venlige ord om og som jeg også med glæde konstaterer at regeringen styrker i lyset af det arabiske forår med dette initiativ vil vi fremme de demokratiske kræfter i regionen vi vil hjælpe de frie medier fremme kvindernes inddragelse og uddannelse

indførelse af ombudsmandsinstitutioner og arbejdsmarkedsorganisationer vi søsatte desuden et initiativ til støtte for partidannelser

ulandshjælpen i den retning det var jo blandt andet derfor at daværende

søren pind ordfører i dag omdøbte sit ministerium til frihedsministeriet

de har placeret danmark rigtigt i det arabiske forår og skabt muligheder for et fremtidigt konstruktivt samarbejde hvis foråret også bliver til sommer og ikke går direkte over i den vinter som herre søren espersen frygter thi den risiko er der naturligvis der er stærke kræfter som slet ikke ønsker vores demokrati vores inddragelse af kvinderne i samfundsudviklingen vores frihedsrettigheder og der er risiko for at demokratiet netop bringer sådanne kræfter til magten sker det kan vi naturligvis ikke støtte dem men vi skal fortsat støtte de kræfter som vil en demokratisk og inkluderende udvikling vi kan ikke forvente at landene alle som et springer fra diktatur til fuldmodent demokrati

vi skal holde øje med og som vi skal opmuntre og støtte vi skal indgå i dialog vi skal udnytte de muligheder vi har og vi skal hjælpe hvor vi kan og hvor det giver mening for hvis landene overtages af islamister er der lagt op til konflikter tværs over middelhavet de vil ikke vide af os af vores idealer vores kultur det vil de alt sammen holde fra livet de er ikke interesseret i økonomisk fremgang og samhandel de er interesseret i at deres befolkninger lever som de islamisterne mener befolkningen skal leve og de ser ikke samhandel som en åbning for samkvem de vil heller ikke bidrage til løsningen

israelsk arabiske konflikt men de vil tværtimod se en interesse i at opretholde den

ligger der en religiøs kamp vi ikke skal være blinde for en kamp mellem shiitter og sunnier og det er jo så inden for deres religions felt men under denne shia sunni kamp ligger irans forsøg på at dominere og præge regionen hvilket har ført til modgående initiativer fra qatar og saudi arabien sådan som vi netop nu ser det i syrien

opererer de forskellige aftapninger af al qaeda sådan som vi ser det i yemen men også i algeriet og i hele maghreb det arabiske forår har åbnet jorden for mange forskellige

at få foråret drejet i deres egen retning derfor vil det også udvikle sig forskelligt fra land til land men overalt hvor vi kan skal vi bilateralt og ikke mindst i eu sammenhæng støtte de kræfter der vil demokrati og modvirke de kræfter der vil forhindre det det arabiske forår var en positiv overraskelse for den frie verden og det er rigt på håb og forhåbninger

men gør man ingen indsats vinder man i hvert fald slet intet det startede med de unge og det er deres fremtidsudsigter vi skal forbedre for at de demokratier som måtte komme ikke skuffer og derefter erstattes af nye

ikke blot ved at give hjælp men nok så meget ved at give bedre markedsadgang til den europæiske union for deres produkter så de kan få arbejde

de kan tjene penge til at udvikle deres samfund gennem bedre uddannelser og bedre sociale forhold bedre civile samfundsorganisationer bedre medier

hele taget det bedre liv lykkes dette så bider demokratierne sig fast og samkvemmet over middelhavet bliver til et fredeligt samarbejde

spændende debat om en af de store forandringer

der sker i vores tid og det helt afgørende at vi netop får det diskuteret så grundigt og draget

herre søren pind holder en klog tale

der var en række en række kloge overvejelser i det herre søren pind sagde nemlig

der foregik i det nordlige afrika og spredte sig det var unge der krævede retten til selv at bestemme

deres liv det var unge der krævede retten til sociale sociale vilkår

gjorde at de også fik en chance orienteret over nettet eller hvor man ellers følger med i hvad der sker i den øvrige verden en af de gunstige udviklingstendenser i de her år er at verden notorisk er blevet mere besværlig for diktatorer af enhver art fordi vi i dag har helt anderledes mulighed for at vide hvad der sker i resten af verden

den mulighed påvirker selvfølgelig også de unge det var også det

de opgør der startede her det er en bølge af demokratibevægelser vi ser

ikke næsten entydigt bakkede op om

jo heldigvis også det vi ser i dag med undtagelse af et enkelt parti som jeg skal vende tilbage til nemlig dansk folkeparti er det jo i sig selv bemærkelsesværdigt

i stand til at samle en så bred enighed

med undtagelse af dansk folkeparti

helt rigtigt af herre søren pind

pege på nødvendigheden af tålmodighed i processer hvis vi kigger på vores egen historie var det også en lang kamp det var en lang kamp for demokrati

om styrkeforholdet mellem kongemagten og demokratiet det var en lang vej for parlamentarisme det var en lang vej for kvinders og andre gruppers

er der noget helt helt galt i hele grundkonstruktionen nej det der er afgørende er at vi holder øje med om de processer der forløber forløber i den forkerte retning eller

vi skal opmuntre vi skal hjælpe vi skal støtte der hvor der sker fremskridt i forhold til demokrati

unges rettigheder og omvendt det synes jeg er en proces som er rigtig spændende men selvfølgelig er den type processer

jeg synes herre jeppe kofod havde helt ret i den vurdering

vægtet stabilitet i forhold til forandring

mennesker er blevet fastholdt i årevis jeg synes ellers der er noget meget lærerigt ved at stå med nogle af de tunesiske politikere som har siddet i fængsel i fængsel i ti femten tyve år i kampen mod diktatur

retten til et demokrati som det helt afgørende i deres politiske kamp

der er danske partier der er tvivlende over for den her proces selv om man godt ved

de grundlæggende forhold er at de her mennesker der i årtier har været buret inde i dag får frihed at det ikke bliver rost som et ubetinget fremskridt

sikre støtten til demokratiet

stig møller var også inde på det i sin tale

at det er lidt afgørende at de politiske partier også henvender sig til deres kollegaer i

parlamentet der skal stemmes om ganske kort tid om marokkos adgang

med deres landbrugsvarer til de europæiske markeder det der tegner sig er stor usikkerhed om parlamentet vil vedtage det det ville være et kolossalt tilbageskridt hvis det ikke sker fordi marokko er det første land der får en landbrugsaftale med

ville blive tolket som ok eu laver de smukke taler om adgang men når det kommer til stykket og her var den første prøve vil de ikke alligevel derfor vil jeg bede mine kolleger om at bruge kræfterne også i forhold til eu parlamentarikere og få dem til at stemme for reel markedsadgang for det første nordafrikanske land der har chancen for det herre rasmus helveg

betyder det også i økonomisk henseende stagnation det synes jeg vi har set en række eksempler på vi så det

der er brug for at ryste de her diktaturer

vurdere landene som en stor bred masse med ens udvikling det er lande der er fantastisk forskellige tunesien har en meget veluddannet befolkning de har brug for unge

markedsadgang egypten er et land med kæmpestore økonomiske problemer de løses også bedst gennem markedsadgang herre steen gade røg ind i en større diskussion

søren espersen om sharia

en lidt vaklende usikker gang på jorden i forhold

søren espersen har hørt før nemlig fra bladet ræson hvori herre søren espersen i udgaven dateret første februar to tusind og elleve

man ved hvad man har med mubarak og i øvrigt også med ben ali i tunesien nemlig to sikre stærke diktatorer

det det udtaler herre søren espersen

i øvrigt var det sådan at den ene af de to stærke diktatorer nemlig mubarak havde en grundlov hvori

var herre søren espersen opmærksom på det jeg

anden linje i herre søren espersens tilgang

betydet fremskridt eksempelvis i i marokko det har været med til at forøge kvinders

jeg bare bede om at man er i stand til at nærme sig den her verden i al dens mangfoldighed for at forstå den rigtigt

det ærgerligt at herre søren espersen ikke havde mulighed for at deltage

i udenrigsministeriet for medlemmer af udenrigspolitisk nævn med muligheden for at blive lidt klogere på udviklingen i i de forskellige lande

og påpegningen af at danmark og eu går i spidsen for de her demokratiske reformer det tror jeg er rigtig vigtigt også tak til

og nødvendigheden af at udvise

have blik for at de unge var dem der i virkeligheden i stort set alle lande startede den her proces

selv muligheden for at være på tahrirpladsen for næsten en år siden og møde nogle af de unge der var med i starten af opgøret altså unge der drømte om frihed unge der drømte om at få lov til de samme ting som man får lov til andre steder

det var rigtig forudseende af herre

starte det arabiske initiativ vi nyder godt af i dag at

bilder mig ind at vi alene er årsag til de omvæltninger der sker men til gengæld har vi i dag på grund af det arabiske initiativ muligheden for at støtte op om nogle

civilsamfundskonstruktioner vi ellers ikke ville have

som nu rejser sig i friheden det kan man godt forstå

at man kan forstå fortryder han så ikke at han ikke nogen sinde før

startede har kritiseret mubaraks

styre jeg kan sige at jeg har været meget grundig

fra de sidste ti år og jeg har ikke læst ét indlæg eller hørt én udtalelse fra udenrigsministeren eller fra hans partifælle herre holger k nielsen hvor man på mindste måde

dårligt fortryder man ikke det nu som udenrigsminister i dag

grund til det altså inden andre begyndte at lave

buret inde i ti femten tyve år

buret inde i et fængsel mange af dem der i dag er ledere af

jo fordi de der gode stærke diktatorer burede dem inde fordi de var en trussel mod det diktatur de havde

derfor det undrer mig og undrer mig oprigtigt at

et parti som dansk folkeparti har det synspunkt at det er svært at se lyspunkter i den udvikling der er i gang nu jeg er helt sikker på at de mennesker der har siddet i fængsler synes det er et kolossalt fremskridt at de i dag er i stand til at stille op for

har valgt de parlamentarikere man kan

har aviser der skriver langt mere mangfoldigt end vi har været vant til

ikke den grundlæggende dansk folkeparti analyse af demokrati

godt lige holde fast i det her det er korrekt at jeg fra den egyptiske revolutions allerførste minut har haft den og det er åbenbart kættersk indstilling at såvel den vestlige verden som det egyptiske folk med revolutionen sagtens kunne tænkes at komme fra asken i ilden det er det jeg har sagt

vidste hvad man havde altså

ende i et islamistisk diktatur a la iran

værre end mubaraks det var det der stod i ræson

udenrigsministeren sådan behændigt undlod at

fortryder udenrigsministeren i ikke at han eller hans partifælle herre holger k nielsen

har kritiseret mubarak før oprørene startede

hvad med at komme i gang med de ting der betyder noget hvad med at gå i gang med de diktatorer som sidder nu i stedet for sådan at komme halsende

så pludselig stille sig op som den stærke mand er det ikke flovt

jeg har brugt rigtig meget af min tid til at kritisere demokratimangel rundtomkring i verden

at demokratiet har vundet i områder hvor det ikke havde nogen chancer

sydamerika som var højreorienterede militærdiktaturer i

franco og salazar det sydafrika som var et apartheidstyre

nu kommer så den næste store bølge nemlig at vi ser demokratiet vinde frem i både nordafrika og mellemøsten derfor synes

i høj grad skyldes folks egen indsats folks eget opgør med diktatorer at demokratiet måske har været den mest vindende tendens af alle i vores levetid jeg håber at vi kan bringe det endnu videre

bedst vi gør ved at være solidt til stede

må jeg sige der var nogle der kunne have misforstået udenrigsministerens bemærkning som perfid jeg tog imod den i den meget positive venlige facon den

mit spørgsmål lyder dog alligevel

citat som udenrigsministeren brugte i relation til herre søren espersen

forstå udenrigsministeren sådan at han tager det som udtryk for at herre søren espersen ønskede sig disse diktatorer tilbage og støttede det pågældende diktatur eller vil udenrigsministeren godt være ved at det her

søren espersens citat rammer meget godt ind i

rejst af flere nemlig diskussionen om stabilitet i forhold til forandring altså

jeg er uenig jeg er lodret uenig i det synspunkt

at forsvare diktatorer igennem så mange år selv ud fra en interessevaretagelse for vores eget land jeg jeg mener ikke at det er forsvarligt jeg mener at læren af de ting vi har set er at vi må tage det selvopgør også med vores egen udenrigspolitik og bør overveje om ikke vi i nogle tilfælde går alt alt for langt i forsvaret

en stabilitetsbetragtning og i stedet for

for at sikre at den her verden bliver bedre

at herre søren espersen har haft det synspunkt som han har givet udtryk for

at vende tilbage i skikkelse af et australsk håndvåben

hvis man endelig skal ud i den slags opgør så se hvem der har haft partipolitisk forbindelse med

diverse regimer i i nordafrika den diskussion kan man også sagtens tage

mener udenrigsministeren virkelig

udsagn er udtryk for en støtte til de pågældende diktatorer eller er det udtryk for en intellektuel bekymring for hvad der kommer til at ske det en bekymring som man jo godt kan dele men have et andet synspunkt om nemlig dette som jeg deler med udenrigsministeren at vi skal understøtte frihedsbevægelserne koste hvad det vil

støtte til det jeg mener er en forkert politik nemlig en støtte til det man kunne kalde stabilitetssynspunktet som det der skal bære

udenrigspolitikken jeg tror at man er nødt til at have en vis risikovillighed en meget

tålmodighed og så i øvrigt bygge det op på nogle

nogle standpunkter om god regeringsførelse

håndhæve også at håndhæve i den her situation så det er det synspunkt jeg har haft behov for at give udtryk for

hvordan vi kan skabe forår for palæstinenserne og i givet fald

skal følge islands eksempel med at anerkende

israelerne og palæstinenserne

så meget optimist så tror jeg at næste skridt

palæstinenserne formentlig tager sagen

fns generalforsamling

vil danmark være at finde blandt den store kreds af eu lande som vil støtte en sådan palæstinensisk

men om det sker sådan og hvornår det sker er palæstinenserne jo selv herrer over det ved vi

hvordan kan man bruge det til også at forklare israel

omkring bosættelsespolitikken

al international ret og lov

det er i strid med international ret

hvis det skal være til gavn for palæstinenserne i så bred en sammenhæng som muligt jeg tror det er helt afgørende at eu som område rykker sammen i forhold til palæstina det er ikke sikkert vi kan opnå enighed mellem samtlige eu lande og vi vil ikke udstyre et enkelt eu land med vetoret i den her proces men det er klart at set fra et palæstinensisk synspunkt

selvfølgelig afgørende hvad et enkelt land som island eller danmark gør

er hvis eu samlet eller næsten samlet går ud med en stærk melding det håber jeg meget på

som ordfører for forespørgerne bedt om

både radio og tv i alle mulige

mentalt at gå ned på så lavt et intellektuelt niveau men jeg prøver jeg har ikke kunnet forestille mig at nogen tog det vrøvl alvorligt

siden den egyptiske revolutions allerførste minut

som det egyptiske folk med revolutionen sagtens kunne risikere at komme fra asken i ilden at man med mubarak som jeg skrev vidste hvad man havde men at revolutionen beklageligvis sagtens kunne ende

slået fast at egypten trods alle dårligdomme var et åbent land

hvor forskere kunne arbejde frit

et land som ikke dyrkede håndsafhugning som ikke myrdede folk der skiftede tro et land hvor utro kvinder ikke blev stenet til døde et land hvor kristendommen og andre religioner var tilladt og sidst men ikke mindst et land som til punkt og prikke overholdt fredsaftalen med israel det var det egypten vi havde så jeg tillader mig

gå værre end det

dengang på mellem syv og otte procent udsigt til stigende vækst

overalt i landet også fra udlandet

anerkendt som et solidt tillidsvækkende styre uanset hvad folk siger

som et solidt tillidsvækkende styre der overholdt internationale aftaler og ikke mindst fredsaftalen med

mester for våbenhvilen mellem israel og hamas

mubarak blev i det hele taget af alle ikke mindst af skiftende danske regeringer set som den mægtigste og vigtigste mægler i vesten og den islamiske verden sådan var hans status under tegningkrisen gik man

ville hjælpe med at ordne problemerne for danmark det gjorde han han var en udglattende faktor

danske turister strømmede til på nilkrydstogter for at se umådelige arkæologiske herligheder og for at nyde den internationale stemning der var i sharm el sheikh det var det egypten som vi for tre år siden bredt i folketinget hyldede som et land we could do business with i dag er det

det har jeg også forståelse for jeg var træt af en diktator som kunne bestemme

det eneste jeg har sagt og det er åbenbart kættersk det må man ikke

det kunne være de kom fra asken i ilden jeg håber det ikke jeg håber at det så

udenrigsministerens brændeovn når han kommer hjem

afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som det tidligere er nævnt først finde sted torsdag den seksogtyvende

forhandlingen er åbnet og vi giver ordet til herre søren pind fra venstre værsgo

ligefrem påstå man drukner i detaljer ved gennemlæsningen

at gøre mit indlæg kort jeg er glad for at regeringen har overtaget vk regeringens udenrigspolitiske grundsætning at udenrigs forsvars sikkerheds og udviklingspolitik er et hele det fortjener regeringen

glæder mig over det de ting hænger nemlig uløseligt sammen nu til dags vi kan ikke skelne skarpt mellem de politikker og de værktøjer men må arbejde fleksibelt med alle dele af værktøjskassen hvis danmarks interesser skal fremmes på den bedst mulige måde når man læser redegørelsen

bestyrkes man jo desværre i at verden ikke kun byder på fred og fordragelighed men også har sin del af kaos

uoverskueligheden er stor jeg noterer mig ud fra redegørelsen at nato selvsagt stadig er det centrale omdrejningspunkt for danmark når der er brug for reel handling i sikkerhedspolitiske aktioner rundtom på kloden jeg noterer mig at eu prøver at samle kræfterne mere på det udenrigs og sikkerhedspolitiske område men at danmark fortsat er stærkt hæmmet af det forbehold vi har her jeg noterer mig at al qaeda er svækket efter osama bin ladens længe ventede død men at truslen fra de ekstremistiske kræfter i stedet decentraliseres mere og oppebæres af forskellige knopskydninger rundtomkring i verden jeg noterer mig at det arabiske forårs konsekvenser sikkerhedspolitisk endnu ikke kan fastslås

heldigvis stadig fastholder sin nye og mere forsvarlige kurs i spørgsmålet om en godkendelse af en palæstinensisk stat frem for som tidligere at promovere dansk enegang i spørgsmålet uanset konsekvenserne for israel

jeg noterer mig at vi må sande at vi stadig ikke har fundet noget der ligner bare begyndelsen på løsningen af problemerne i somalia vi burde i mine øjne satse helhjertet på en regional tilgang til landet hvor vi som første prioritet redder det der reddes kan og i særdeleshed burde vi kaste blikket på det velfungerende somaliland i nord som vi bør knytte os særdeles tæt til

indlede drøftelser med landet eller området om en eventuel anerkendelse for derved at sikre et godt eksempel for resten af somalia det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre udenrigsministerens tanker om

er det sydsudan jeg var selv med på

den glædelige sommerdag i to tusind og elleve jeg kan afsløre at det var en meget meget varm sommerdag

hvor sydsudan blev uafhængig det var historisk men nu forstår jeg på internationale aviser at freden langtfra er sikret at der sker deciderede massakrer og udrensninger det er ikke overraskende men kunne

og hvad regeringens tanker er i den forbindelse

syrien hvad er tankerne i forhold til regimets overgreb og hvad er vore muligheder for at presse regimet hvor ender det henne hvad er de overordnede instrukser til den nye ambassadør som ministeren har planlagt at sende til damaskus hvilken dansk indsats er det tanken

har vi spørgsmålet om iran i to tusind og elleve havde jeg den fornøjelse at blive beskyldt for alverdens fortrædeligheder af det iranske styres repræsentant i danmark

glad jeg er for den tidligere og den nuværende udenrigsministers ros

styres repræsentanter i danmarks skældud som et adelsmærke og et ridderslag men i denne sammenhæng roste den iranske repræsentant jo udenrigsministeren udenrigsministeren for hans kurs man kan såmænd stadig finde iranernes rabiate ordvalg på ambassadens hjemmeside lad det være selv om det dog er usædvanligt og uklædeligt at et fremmed land ligefrem benytter personlige angreb på folkevalgte politikere i et forsøg på at retfærdiggøre deres uansvarlige handlinger det jeg godt vil bede udenrigsministeren om

sætte lidt flere ord på problemstillingen omkring iran det er behandlet noget kort og generelt i redegørelsen hvad er tankerne i forhold til sanktionernes effekt

ikke noget at lave sanktioner hvis de først træder i kraft efter at iran har udviklet atomvåben og det giver mig anledning til et andet spørgsmål

er det hans opfattelse at der går cirka

før iran kommer i besiddelse af atomvåben i det seneste nummer af magasinet foreign affairs kan man imidlertid læse at tidshorisonten nærmere er seks måneder det er skræmmende læsning

spillet et andet så sidder iran i førersædet derfor

kan vi være sikre på at den vurdering om

er rigtig er det sådan at alle sanktionsovervejelserne er lagt an på at der går

eller er der andre overvejelser afsluttende kunne det være interessant at høre om ministeren stadig under alle omstændigheder uanset begivenhedernes gang vil udelukke noget for eksempel en militær nålestiksaktion er det sådan at der uanset hvad er grænser for hvad ministeren synes der skal foretages i den her sammenhæng er der med andre ord værre onder end at iran får atomvåben er iran med andre ord fredet eller har regeringen

eventuelt et nyt standpunkt det er jo ikke helt ubekendt for tiden

redegørelse til folketinget den viser med al tydelighed hvor aktiv danmark er i verden til gavn

er stolte af danmarks indsats i verdens brændpunkter vores soldater og rigtig mange andre udsendte gør en uvurderlig indsats for danmarks sikkerhed og interesser blandt andet i afghanistan og i libyen disse mænd og kvinder i forreste linje hvor nogle desværre også må betale den højeste pris skylder vi respekt for indsatsen det er afgørende

danmark fører en aktiv

udenrigs og sikkerhedspolitik det skal slås fast her ved den første større debat om udenrigs og sikkerhedspolitikken efter regeringsskiftet

konstateres at den tidligere regering støttet af dansk folkeparti bestemt førte en aktiv udenrigs og sikkerhedspolitik men det var en politik der til tider hverken var klog

blev invaderet blev invaderet på et forløjet grundlag uden fn mandat og uden et bredt flertal i folketinget og det var ikke klogt eller ansvarligt at man igen og igen skar i

hvor økonomien blomstrede i danmark og hvor de rige lande netop forpligtede sig til at gøre en ekstra indsats i bekæmpelsen af fattigdom i verden dagens debat markerer også et kursskifte i sikkerheds og udenrigspolitikken efter et årti hvor den tidligere regering for vild i

hvert fald hvad dansk udenrigs og sikkerhedspolitisk aktivisme i realiteten handler om sand dansk aktivisme bruger hele paletten af værktøjer fra skarpe militære operationer hvor grundlaget er i orden og andre veje er udtømte over diplomati til blød

sikkerhed i form af forebyggende og stabiliserende indsatser herunder i sidste ende også ulandsbistand for ansvarlighed er også at når skarpe midler tages i brug og danmark går i krig så skal folkeretten og grundlaget selvfølgelig

skal være en bred opbakning i folketinget til så alvorlige beslutninger det så vi i libyen da et enigt folketing sendte danske f seksten fly af sted med legitimitet fra et fn mandat og det ser vi i dag med den nato ledede afghanistanindsats der har et bredt mandat i folketinget og

i dag har soldater på jorden i afghanistan

i libyenaktionen at konceptet om responsibility to protect blev anvendt af verdenssamfundet med åbne øjne det lykkedes at redde og beskytte tusindvis af civile liv trods gaddafis bombefly og drab på egen befolkning

for en stærk international

folkeretten udvikles hele tiden og vi har længe ment at responsibility to protect konceptet bør forankres endnu stærkere i fns sikkerhedsråds arbejde sårbare mennesker må beskyttes mod overgreb og verdenssamfundet har et ansvar

hjælpe når en regering grundlæggende svigter sit ansvar og direkte begår overgreb på egen befolkning som vi så det i libyen den nuværende situation i syrien er også meget alvorlig og kalder på at de arabiske lande og den arabiske liga bruger alle tilgængelige midler for at stoppe assads overgreb på egen befolkning i vores øjne har assad mistet enhver legitimitet og hans brutale undertrykkelse er både rystende og afskyelig men vi står ikke over for samme

militær intervention på nuværende tidspunkt vil gøre situationen bedre vores ansvar er klart at støtte den syriske befolkning i opgøret med assad og øge det i forvejen betragtelige diplomatiske pres på hans regime for socialdemokraterne er universelle principper som fredelig sameksistens menneskerettighedsprincipper retsstat demokrati og frihed ledetråden i dansk udenrigs og sikkerhedspolitik skal danmarks sikkerhed og interesser varetages bedst muligt må vi sætte bredt ind terrorbekæmpelse skal ikke kun behandle symptomer men også bekæmpe årsager det gør vi i nordafrika og

hele taget bedst i et stærkt og effektivt multilateralt samarbejde i eu i nato og i fn afghanistanstrategien er derfor rigtig der skal ske en markant omlægning fra kamp til træning og opstilling af afghanske sikkerhedsstyrker kombineret med en massiv civil indsats det er vejen til afghansk ejerskab

til lande og regionale organisationer

så de selv kan håndtere konflikter og selv tage ansvar socialdemokraterne hilser derfor den nye regerings prioriteter meget velkommen ikke mindst når det gælder stabilisering til det formål er der jo oprettet en ny freds og stabiliseringsfond der investerer kraftigt i område både i afrika og

vi vil bekæmpe brug af landminer vi vil

dræber tusindvis af uskyldige civile børn og kvinder

ind i en ny fase her ti år efter

det står klart at kampen mod terrorisme ikke kan vindes med krudt og kugler alene det kræver

skaber alternativer til den religiøse og nationalistiske ekstremisme vi ser rundtomkring i verden og det arabiske forår har skabt nye spilleregler i mellemøsten og nordafrika udviklingen kalder på at vi styrker indsatsen for at fremme menneskerettigheder og retsstatsprincipper men hvis vi skal fjerne de grundlæggende årsager til ekstremismen kræver det omfattende reformer som kan skabe skabe social retfærdighed i nordafrika og mellemøsten det kræver retsstater det kræver demokrati det kræver økonomisk udvikling og derfor har regeringen oprustet det

økonomisk udvikling skaber flere job naturligvis

en opgave som danmark kan løse alene vejen til mere sikkerhed går igennem det effektive multilaterale samarbejde fn skal styrkes eu skal udvikles den nye naboskabspolitik og indsatserne mod pirateri på afrikas horn er eksempler på hvordan eu

kan spille en hovedrolle sammen og i libyen har nato vist at organisationen kan udgøre hjørnestenen i et effektivt militært

i balance en politik der ikke kun er aktivistisk men også er ansvarlig for en bedre og mere tryg verden kræver at danmark arbejder mere målrettet

mere internationalt samarbejde større respekt for menneskerettighederne fremme af demokrati

to tusind og tre om irakkrigen et forløjet grundlag

bekræfte at grundlaget som regeringen forelagde for

bekræfte eller afkræfte at den socialdemokratisk radikale regering i

jeppe kofod bekræfte at

i marts to tusind og tre meddelte at der var et stærkere fn grundlag til at gå ind i to tusind

radikale venstre har stemt for de militære indgreb i irak

værd at konstatere

skete på et grundlag var i orden der var ikke et enigt fn sikkerhedsråd havde ikke givet noget mandat til den operation

nato landene var ikke enige der var mange nato lande som var imod

det jeg siger til herre per stig møller er at det ikke er en måde vi ønsker at gentage sådan alvorlige beslutninger på det er vigtigt for os og det

ansvarlig udenrigspolitik at vi har et bredt flertal i folketinget når det gælder noget så alvorligt som

kan vi gå ind i en diskussion og polemik om grundlaget jeg tror bare at de fleste iagttagere vil sige at det var et ufuldstændigt grundlag

fn mandat bag krigen og det tror jeg

stig møller vil give mig ret

hvis herre jeppe kofod går og tænker på

ikke var vores grundlag skal jeg gøre opmærksom på at

på at grundlaget var det samme som sr regeringen gik

udenrigsminister fra radikale venstre herre niels helveg petersen som jo har svaret herre

nedslående at vi så skal gentage det her igen jeg vil sige til herre per stig møller erkend nu at det var en beslutning som var dybt kontroversiel hvor grundlaget ikke var i orden og hvor folketinget

kvitteret for at en ny regering og et nyt flertal vil føre en ansvarlig udenrigspolitik hvor man siger at når vi tager den alvorlige beslutning om at sende danske soldater i

det er utrolig vigtigt og grundlaget skal selvfølgelig også

fra den daværende regerings side det viste sig ikke at være rigtigt og derfor kan man jo bruge forskellige ord men et forløjet grundlag er nok ikke helt ved siden af den virkelighed som mange opfattede

en varm tak til det radikale venstre for det

det parti der sørgede for at vi fik denne

jeg vil indlede med at takke udenrigsministeren for en god og grundig redegørelse langt det meste kan vi i dansk folkeparti stå inde for og det er glædeligt synes jeg at vi også efter regeringsskiftet synes at kunne have

rimelig bred enighed i folketinget om noget så vigtigt som danmarks udenrigs og sikkerhedspolitik når jeg senere kommer ind på de ting i redegørelsen som

umiddelbart har vanskeligt ved at være med på så håber jeg at udenrigsministeren vil forstå at dansk folkeparti altså helt overordnet bakker op om redegørelsen og dermed står bag regeringen når det gælder dansk udenrigs og sikkerhedspolitik jeg synes bare ikke at det er nødvendigt at bruge min taletid på at remse alt det op som vi er enige om overordnet

inden jeg kommenterer de enkelte punkter i udenrigsministerens redegørelse starte med at skitsere hvad dansk udenrigs og sikkerhedspolitik betyder for dansk folkeparti og hvordan vi ser på den for vort vedkommende er dette at hævde danmarks riges territoriale suverænitet og bevare danmarks frihed sikkerhed velfærd og selvstændighed altid det der er det egentlige udgangspunkt for al dansk udenrigspolitik og for al dansk sikkerhedspolitik det er selve fundamentet for os og selve årsagen til at danmark fører udenrigspolitik altså danmarks frihed

der vi starter og det er der vi slutter det er det afgørende alt andet er i vore øjne underordnet dette

bør derfor som udgangspunkt ses i lyset af hvad der vil tjene danmarks og det danske folks interesser bedst og i overensstemmelse hermed bør regeringen efter

opfattelse altid handle landets frihed og selvstændighed vil således altid være overskriften for vores politiske arbejde vi vil sikre at landet også i fremtiden er danskernes land og vi vil kæmpe for at bevare friheden og folkestyret og derved videreudvikle vort dejlige gamle land

af natur såvel åbne som frisindede og arbejder gerne for at opnå kompromiser med med såvel politiske modstandere

med andre lande dog med tre undtagelser intet kompromis med nazismen intet kompromis kompromis med kommunismen og intet kompromis med islamismen vi vil fremme alt venskabeligt nært og dynamisk samarbejde med alle demokratiske og frihedselskende nationer i verden ligesom vi samtidig vil arbejde for et diplomatisk fornuftsbetonet og pragmatisk forhold til alle selvstændige stater uanset vi måske på samme tid vender os imod disse landes styreform og forhold i øvrigt vi værdsætter de grundlæggende friheder som ytringsfrihed forsamlingsfrihed og trosfrihed idet vi understreger vigtigheden af at disse frihedsrettigheder også

har igennem hele sin tusindårige historie med små parenteser været et frit og selvstændigt land dette er bemærkelsesværdigt når man tager landets lidenhed og beliggenhed i betragtning når vi ikke for længst er blevet opslugt skyldes det alene at vi har haft viljen og evnen til at bevare selvstændigheden det betyder ikke at danmark på noget tidspunkt har kunnet føre en politik der var fuldstændig uafhængig af verden uden om os men det betyder at vi har været gode til at varetage vores egne forhold på den måde der tjente vores interesser og selvstændighed bedst

har været rimelig gode til at samarbejde med lande hvis interesser var sammenfaldende med vores dette kan ofte være en balancekunst men for os er det afgørende at vi balancerer på en sådan måde at den omgivende verden hverken stater eller ideologier aldrig kommer til at diktere hvilken politik vi skal føre eller i hvilken retning vi skal gå ustandselig har der op gennem historien fra den omgivende verden været stillet territoriale krav eller opstillet ideologiske og religiøse retninger som har truet danmarks rige det bør være den vigtigste opgave for dette hus at være på vagt over for disse anslag mod landets suverænitet frihed og folkestyre det var det overordnede og nu til de enkelte punkter i regeringens redegørelse

i konflikten i i mellemøsten står dansk folkeparti last og brast med israel og vi jubler over at israel på trods af alle landets fanatiske fjender stadig er levedygtigt og demokratisk det er på alle måder et beundringsværdigt land vi taler om et land som beliggende midt i et morads af diktatoriske muslimske feudalstater med imponerende stædighed holder fast i de demokratiske traditioner vi kunne godt tænke os at regeringen ændrede kurs i forhold til israel og begyndte at forstå at her har danmark en god og sand allieret og ikke et land som vi skal genere regeringen sværger til fn og det er jo positivt

seneste års udvikling i fn giver bange anelser for sammenslutningens fremtid det er nu vi er ved israel eksempelvis en skamplet på fn når en fjerdedel af alle fns resolutioner gennem fyrre år om brud på menneskerettigheder har fokuseret på israel mens der eksempelvis aldrig i fn systemet har forekommet nogen resolution om undertrykkelsen af en

milliarder kinesere en million kvindeslaver i saudi arabien racismen i zimbabwe det iranske retssystem med korsfæstelse stening og amputationer ligeledes er der heller ikke nogen sinde i fn vedtaget resolutioner vedrørende forholdene i syrien sudan bahrain

pakistan malaysia eller mali med mali med disse eksempler på fns skamløshed i den forbindelse in mente bør det være klart hvorfor vi i dansk folkeparti heftigt modsætter os tanken om at gøre generalforsamlingen stærkere

forfærdeligt kaos hvis det sker så lad os sværge til sikkerhedsrådet og så i øvrigt blæse på fns generalforsamling når det drejer sig om resolutioner flere gange i redegørelsen nævnes det at regeringen er stor tilhænger af at danmark kommer med i eus forsvarsdimension det er et synspunkt som dansk folkeparti ikke deler vi er fuldt tilfredse med vort nato medlemskab som har sikret fred og frihed i europa siden verdenskrigen og vi ønsker ikke at eu skal håndtere vores sikkerhedspolitik vi har af regeringsgrundlaget forstået at vi inden for de næste fire år skal stemme om afskaffelse

forsvarsforbeholdet det ærgrer os at regeringen nu vil ulejlige de danske vælgere med noget de allerede har stemt om to gange men vi vil bare nu hvor det ligger ligger fast sige til udenrigsministeren kom bare an vi glæder os næsten allerede til den valgkamp ellers vil jeg til slut sige at vi i dansk folkeparti anser det for sandsynligt at vi i de kommende år kommer til at beskæftige os langt mere med det arktiske område end tidligere og vi er tilfredse med at regeringen har tilkendegivet at man i højere grad agter at inddrage de grønlandske og færøske myndigheder i den sag der ser vi meget gerne et tæt og fortroligt

regering og de færøske og grønlandske myndigheder ligeledes

vil slutte af med vil vil piratbekæmpelsen formentlig blive en endnu større udfordring for

gerne for vores vedkommende tilføje at også hæren bør komme med ind i den opgave nemlig som bevæbnede vagter

rolle været lige siden kong hans for fem hundrede

nemlig også pirater der lå og lurede

søværnets vigtigste opgave og det bør selvfølgelig

flyvevåbnets i den her forbindelse jeg skal derfor opfordre regeringen til det

indlede forhandlinger med handelsflådens talsmænd med henblik på at tilbyde denne helt selvfølgelig

alle de andre spørgsmål men jeg synes til gengæld at det er berettiget at kigge

hvis det skulle overføres på de danske forhold skulle vi sige skid på folketinget og sørg for

om der slet ikke er plads til bare en enkelt nuance i vurderingen af israel jeg har rejst

kan se at der jo da også er fornuftige israelere som synes at det er en noget hård og ufornuftig regering man har i øjeblikket

undertrykkelsen ligeglad med at verdenssamfundet

vi kan blive enige det er virkelig skræmmende en skræmmende skræmmende tanke

med hensyn til til israel at

israel og mellemøsten jeg har så koncentreret det omkring fn som et billede på hvorfor man ikke kan overlade

om at komme ind i en debat om israel der

sejler frie og glade igennem det er bare det jeg har brugt som billede billede selve den israelsk arabiske diskussion

hænderne ud til israel som en god og sand allieret det er sjældent jeg hører så ukritisk og så enøjet en

og jeg synes at når

appellerer til regeringen om

hurtigt finde en er det ikke tolv medlemmer der er i enhedslistens

mener der er masser af unuancerede ting og jeg synes man skal være nuanceret i det jeg mener bare at vi i næsten alle sammenhænge her i folketinget bredt er interesseret i

og ligesom altid peger på det som skal være vores

at styrke demokratiet og derfor kan jeg da undre

over hvordan det kan være at man resolut altid vender det eneste demokrati i mellemøsten ryggen altså der er folkestyre i israel der er demokrati der er udvikling der er frihed til at rejse ud og ind man kan gøre hvad man vil i israel man kan sige hvad man vil

ikke forstå hvorfor man ikke hylder sådan et styre i stedet for at hylde alle de forfærdelige feudale diktaturer der befolker omegnen inklusive hamas

kvindeindpakning og islamisme

været den danske deltagelse i flyvningerne over libyen vi er glade for at aktionen er overstået og vi er glade for at aktionen er afsluttet uden danske militære tab og tilsyneladende uden civile libyske tab

vi har også noteret os at alle er glade for aktionen også selv om prisen løber op i flere hundrede millioner kroner det synes jeg er værd at

vi debatterer den blødere del af sikkerhed og det drejer sig om ting som demokratistøtte militær indgriben er farlig og dyr og vi skylder os selv altid at prøve de bløde løsninger

danmark har udsendt til internationale civile missioner er et udtryk for denne udmærkede prioritering vi vil allerhelst løse komplicerede

spørgsmål i fællesskab med ligesindede lande vi finder det fra radikales side ærgerligt at vi på grund af vores eu forbehold ikke kan bidrage til de udmærkede eu ledede militære aktioner der for tiden er i gang i henholdsvis bosnien hercegovina ud for somalias kyst

en træningsmission for somaliske sikkerhedsvagter der foregår i uganda der er formentlig flere missioner af tilsvarende karakter vi i fremtiden ikke kan deltage i

når der er militære dele i en eu mission

forbeholdet udelukket fra at deltage derfor glæder vi os fra radikales side særligt

til en kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdet vi vil arbejde

søren espersens glæde og forventning

udmærkede debat der skal komme om vores forsvarsforbehold vi vil formentlig ikke deltage på samme side

i højere grad at uddanne afghanske styrker det hilser vi også velkommen vi er glade for at vores exitstrategi er på skinner det synes at have en positiv effekt at vi har optrappet overdragelsen af magten til

vil meget gerne støtte en fortsat høj profil inden for bistand

situationen naturligvis uholdbar jeg håber at vores sanktioner og forsøg på at bakke op om de internationale tiltag mod syrien

er ustabil og på kogepunktet og vi skal være på

demonstranternes side moralsk i internationale fora og med hjælp hvis vi kan for så vidt angår iran er det radikale venstre klart forpligtet på sanktionsregimet og ubøjelig i at fastholde ikkespredningsaftalen

klart forpligtet på tosporsstrategien med forhandlinger og sanktioner i kombination men vi vil gerne advare mod sabelraslen iran er en langsigtet udfordring der skal håndteres med fredelige midler

i vores optik ingen militær løsning på udfordringen vi opfatter iransituationen skal inddæmmes indtil det er muligt for landet indefra at klare sit eget styres udfordringer i somalia støtter vi også den danske pirateribekæmpelse men vi ville langt foretrække at vi kunne lægge vores kræfter i en eu koordineret aktion det relaterer tilbage til det jeg sagde tidligere om forsvarsforbeholdet endelig er vi i redegørelsen meget meget glade for at året bød på en bindende aftale om søredning i arktisk råd det er et stort skridt fremad og jeg deler

har vi nu etableret arktisk råd som et forum der træffer beslutninger om arktis fremtid og det ligger fint i tråd med de radikale prioriteter om at forsøge at løse de internationale udfordringer i fællesskab og helst et forpligtende fællesskab

som jo på flere måder udstikker linjerne for dansk udenrigs og sikkerhedspolitik i en ramme hvor der

kontinuitet og på den anden side

det siges jo helt klart at vi stadig væk skal føre en aktivistisk udenrigspolitik men modsat tidligere

nye regering ændre fokus for hvad der ligger i begrebet aktivisme det vi har set

en meget ensidig fokusering på de militære løsninger

har været udgangspunktet

meget markant eksempel på i den nye regering lægger man mere vægt på forebyggelse og på løsninger i en bred vifte af instrumenter hjælp til svage stater demokratiudvikling og kapacitetsopbygning i bredeste forstand men stadig væk også muligheden for militære interventioner det er stadig væk en mulighed

indgår i en langt bredere ramme af instrumenter i en udenrigspolitik det skete i libyen hvor det gav mening

intervenerede militært i en situation hvor den libyske befolkning

i andre arabiske lande havde rejst sig for at få frihed og blev brutalt slagtet ned af

ville få vidtgående negative konsekvenser for andre arabiske lande

det gav mening at gå ind militært

at vi havde ret i den antagelse ikke at man har løst alle problemer for der er stadig væk store problemer i libyen er det også fornuftigt at man

oprettet et kontor i tripoli for at kunne følge udviklingen tæt og det er vigtigt at vi sætter ind med en række udenrigspolitiske og handelspolitiske instrumenter i forhold til at få en tættere kontakt til det nye libyske regime det som er en meget overordnet betragtning i redegørelsen er det

agere internationalt det er ikke som i gamle dage hvor vi bare havde vores eget forsvar

det er langt mere komplekst i dag og derfor støtter vi også den tilgang at det

er et spørgsmål om hvordan vi agerer i vores samlede udenrigspolitik

spiller en stor rolle her ikke mindst fn jeg må tilstå at

lidt historisk perspektiv

der faktisk sket nogle skred de sidste ti

fuldstændig utænkeligt

spørgsmålstegn ved fn

det var så funderet

at fn naturligvis var den helt centrale institution i dag har vi kunnet høre hvordan et centralt parti i hvert fald i de sidste ti år og

ikke skal tage hensyn til fn vi har en venstreordfører

givet udtryk for tilsvarende

fn irakkrigen var et eksempel på at man

hvordan havde verden så set ud hvordan havde verden

set ud hvis vi ikke havde et sted hvor de forskellige konflikter kunne diskuteres

usympatiske de end kan være har vi trods alt

sted hvor vi kan høre hvad de siger og hvor vi kan argumentere i

at verdenssamfundet har ét sted hvor vi kan udveksle synspunkter

facon men udveksle synspunkter i forhold til hinanden og

modparter hvor usympatiske de end kan være derfor er det helt centralt at vi kommer tilbage

det synes jeg den her redegørelse og den nye regerings politik er udtryk for et område der bliver

glad for er hele nedrustningsområdet

specielt ikke efter afslutningen af den kolde krig men det er

det gælder ikke mindst på kernevåbenområdet

skyldtes det primært at der var tale om rationelle aktører hos de to

men på grund af rationalitet

tale sammen og få kontakt med hinanden

to og tres det der sker i dag er at atomvåben spredes til ikkerationelle aktører

på mange måder en farligere situation

iran også meget om det handler ikke udelukkende om at

atomvåben det handler om at atomvåben bliver spredt til en række regimer som ikke har den samme rationalitet i sig som det var tilfældet under

under den kolde krig hvor vi havde de to supermagter over for hinanden

at ikkespredningsregimet

er nødt til at se på hvordan vi får fjernet atomvåbnene og

obamas vision er så vigtig som den er

vi som et lille land har mulighed for at kunne påvirke det hvor vi end er

natos topmøde ikke satsede mere på at få

ingen militær betydning overhovedet lige så lidt som atomvåben

betydning i det omfang at

fra terrorgrupper ved enhver at man ikke

fordi brugen af atomvåben

kan tvinge modparten til ikke at bruge sine våben

den samme betydning fordi de diktatorer

ny dynamik og der kan vi også fra dansk side spille en rolle

lene espersen ved at man udpegede en

er ganske vigtigt arktis arktis er

vigtigt fokusområde for

episode vi har set i italien med krydstogtskibet

har haft forfærdelige konsekvenser

om tid før det samme vil ske i det arktiske område

vi ikke skal opruste deroppe ilulissaterklæringen

de grænseproblemer der måtte være og at fns havretskonvention skal bruges

også spille med på den dagsorden ved at vi

i hele det arktiske område

her jeg har faktisk meget stor respekt for fn og for sikkerhedsrådet for underorganisationerne unesco

alle de andre underorganisationer og jeg synes også det er helt rigtigt som herre holger k nielsen siger at det er godt at have et stort internationalt forum hvor alle

det er resolutionerne fra fns generalforsamling der gør at man efterhånden mister respekten for det der foregår i fns generalforsamling

i fyrre år når det drejer sig

gået løs på staten israel

på nogen måde interesseret sig et

i andre sammenhænge tager afstand fra det her afspejler da også en ny

da muligvis men sådan er det jo

at få moralske kvababbelser over det var det måske klogere for herre søren espersen men ikke mindst for staten israel

i verdenssamfundet

på grund af bosættelsespolitiken på grund af den nuværende israelske regerings manglende vilje til at indgå i reelle fredsforhandlinger derfor at komme ud af det dødvande

er det israel har den største interesse i

er netop udtryk for en verdensorden hvor verden

det kan da godt ske men hvorfor er der ikke i hundrede andre tilfælde lavet resolutioner om menneskerettigheder

herre holger k nielsen det er jo så den nye verdensorden

fortalte om en ny verdensorden vi nu skulle til at acceptere vel skal vi da ej acceptere en verdensorden som er styret af kina et kommunistisk diktatur

en række feudale diktaturer der pludselig skal sætte dagsordenen for demokratiske lande det er da en forkvaklet tankegang

skulle vi så bare sige nå og

kina der bestemmer i verden fordi de har flertal i

virkelig det sf mener

uden sammenligning er stærkeste magt i verden og det har

stemmeforholdene i fns generalforsamling

fejlslutninger

er udtryk for hvor verdens magt ligger

diskutere om det burde være sådan og det kan man have mange forskellige meninger om

det er en fuldstændig forkert analogi at sige at kina er det samme som nazityskland

i europa altså at kina vil bemægtige sig hele verden kina er en stor spiller også på mange måder en ubehagelig spiller

søren espersen i men at

sige at kina vil bemægtige sig hele verden kina har nogle interesser som kina varetager

som usa gør på samme måde som brasilien gør på samme måde som indien gør

som iran gør på samme måde som danmark gør

som han har gjort i den tid han har siddet her

med stor iver forsøgt at varetage dansk folkepartis interesser somme tider med nogle forfærdelige resultater skrækkelige resultater

tingenes tilstand har været

der underkender fns enorme betydning

dette at herre holger k nielsen vil have at fn skal være helt centralt afgørende

hvorvidt man skal gribe ind eller ej

k nielsen var der et fn mandat da vi greb ind i kosovo og reddede kosovoalbanerne liv og

jeg også godt spørge herre k nielsen var der et fn mandat da vietnam greb ind og stoppede khmer rouge

fn mandat da tanzania gik ind og stoppede idi amin i uganda var det rigtigt at gå ind at stoppe idi amin i uganda eller var det forkert skulle hans kannibalisme

da stemte sf imod hvordan kan det være at man stemmer imod

der faktisk er sket et skred i den måde

vi accepterer også princippet om responsibility to protect og mener at der kan være tilfælde som er folkeretligt legitime

er klogere at tale om at

der var notorisk et flertal i fns sikkerhedsråd

stemt imod den nye resolution

at man kunne gå i krig uden en ny resolution kunne

gjort det men man vidste jo godt at man skulle forsøge med en ny resolution

så trak man den men gik i krig alligevel at gå i krig imod et flertal i

en meget alvorlig sag i forhold til det folkeretlige vil

der står her til afghanistan

soldater har leveret en enestående indsats i

mod oprørsgrupperne det har sikret at den afghanske regering selv kan begynde at overtage ansvaret for sikkerheden samtidig har vi brugt udviklingspenge på at hjælpe regeringen med at bygge skoler og levere undervisningsmateriale det har sikret børnene en bedre fremtid det er skrevet

stemte sf så imod fra to tusind og et

har vi hele tiden været overmåde kritiske

lyttet til det vi sagde for

og som vi blev kritiseret meget voldsomt for af herre per stig møller

da sagde herre per stig møller jo at det var at gå talebans ærinde det ligger nu i den nye brede afghanistanstrategi som er vedtaget her i folketinget

land vi kan ikke styre den her verden hvor gerne

stor indflydelse hvis vi handler klogt redegørelsen giver anledning til at erindre om at danmark på tværs af partierne i årtier efter anden verdenskrig har brugt den bløde udenrigspolitik hvor udviklingssamarbejde handel og kendskab var vores bedste bud på en bedre verden det skabte respekt

den aktivistiske linje ikke styrker

mening skal vi tilbage til den bløde sikkerhedspolitik hvor udviklingssamarbejde freds og konfliktindsats er

sendte vi tusinder af unge mennesker ud i verden bevæbnet

og hjælpe i den tredje verden det skabte respekt

over grænser og en ufattelig masse handelsmuligheder og de unge var efterspurgt af erhvervslivet når de

en ulandsfrivillig var en gevinst for enhver virksomhed de havde visioner og udsyn og de havde prøvet noget som andre ikke havde prøvet vi sender stadig tusinder af unge ud i verden hvert år men nu bor de i skarpt bevogtede lejre og er bevæbnet med topmoderne våben og er trænet i krig mange af dem kommer hjem med alvorlige ar på sjælen og på kroppen og

endda ikke engang hjem i live ikke fordi de

modige for det er de stor respekt for deres indsats men fordi de

af uforstandige politikere sendes på umulige opgaver

ind over for gaddafis angreb på civile men missionen udviklede sig hurtigt til at handle om noget helt andet end beskyttelse af civile og enhedslisten var derfor nødt til igen at trække støtten til missionen

og det var ikke den militære nedkæmpelse af gaddafis styrker der var grundlaget for fns mandat men derimod beskyttelse af civile og fredsaftaler og forhandlinger så libyenindsatsen er ikke noget godt eksempel på hvordan danmark skal optræde i verden fn

diskuteret fns rolle skal styrkes

en stærkere regional indsats fn har slet ikke den rolle og autoritet som verden har brug for i enhedslisten vil vi meget gerne have at danmark helt dropper nato og i stedet bruger kræfterne i fn i forbindelse med de internationale konflikter bush og hans allieredes politik i irak mislykkedes

uden demokrati

i irak

ønsker at de danske soldater skal trækkes hjem fra afghanistan nu der er ingen grund til at vente til to tusind og fjorten nato alliancen kommer ikke til at vinde den krig faktisk er sikkerheden i afghanistan

og mange unge danskere har mistet livet det bedste vi kan gøre er at trække vores soldater hjem hellere i dag end i morgen og i stedet for optrappe udviklingsindsatsen

mere styr på de internationale våbentransporter især når det sker på danske skibe ingen har overblik over hvad danske skibe sejler med og jeg synes vi må følge tysklands og belgiens eksempel så der altid ligger en forhåndsgodkendelse før et dansk skib sejler med våben eller ammunition det er pinligt at danske skibe med jævne mellemrum tages i ulovlige transporter og bliver afsløret dødens sømænd eller rettere dødens

rederier er lige så uacceptable som dødens købmænd

på rapporten er meget glade for danmarks forsvarsforbehold og gerne vil beholde det det er fint at vi kan deltage i civile opgaver men vi skal ikke blandes sammen med eu i militære aktioner nedrustningen står

for tyve år siden ville vi efter murens fald hæve fredsdividenden sagde vi vi

det skete ikke

haft så store militærudgifter

i øjeblikket jeg er enig med herre holger k nielsen

spillet en stor rolle i nedrustningen og det skal vi gøre igen så derfor er min opfordring til regeringen at vi opruster med mere blød sikkerhedspolitik mere freds og konfliktløsning

redegørelse efter vores opfattelse er der taget fat på de relevante elementer med et stærkt fokus på de alvorlige problemer i afghanistan

globale bevågenhed over for det arktiske område

for at starte med det sidste først er

andre nationer der relativt set har større interesse i

tilfangetagelsen af pirater lige så frustrerende er det naturligvis at det internationale samfund har svært ved at pege på juridisk holdbare løsninger når det handler om sanktionering

er de meget vitale for vores flåde og

derfor opfordre til at netop denne aktivitet får den allerhøjeste bevågenhed fra

hvis vi som lille nation har opbygget goodwill

er det nu der skal trækkes på kontoen vi kan ikke gøre meget alene men presse på så strategien på området bliver omsat i forhold til afghanistan er vi meget tilfredse med exitaftalen det danske samfund har på alle måder leveret

det målet at de afghanske styrker skal overtage sikkerheden fra to tusind og fjorten det fremgår ganske rigtigt at det er essentielt at afghanerne inden da har opbygget de nødvendige kapaciteter som det hedder i forsvarssprog

ikke meget tyder på at de trehundrede og halvtredstusind mand har den nødvendige udrustning og de meget pauvre vilkår betyder da også at op mod tredive procent af rekrutterne falder fra i øjeblikket kan vi læse de slås ikke bare med helt utilstrækkelige træningsfaciliteter og korruption men også med en konstant frygt for at en forklædt

talebaner vender sig om og tilintetgør en soldaterkammerat som troede at han havde en ven dette fremmer selvsagt ikke rekrutteringsmulighederne og det ved taleban regeringen skriver som sagt at det er essentielt at

kan overtage sikkerheden men ikke rigtigt hvad man vil gøre hvis det ikke er tilfældet dette væsentlige spørgsmål

godt tænke os at man forholder sig til senest

arktis gælder der efter vores opfattelse én ting

det kan godt være at der ikke er egentlig sikkerhedsmæssig risiko lige nu men der er ressourcer som kan give konflikter og der er nye sejlruter der kan vende op og ned på den geopolitiske magtbalance kineserne er jo allerede i fuld gang med

opkøbe havne på island og det gør de altså ikke kun fordi de kan få dem billigt strategisk bliver området fantastisk interessant og vi ser meget gerne at forsvaret og civilsamfundet opprioriterer indsatsen det er meget ressourcekrævende at få målt kysterne op og her vil jeg også gerne bruge ordet essentielt mange er holdt op med at

i disse områder er der bestemt også smukkere jo tættere man kommer på kysten vi er glade for den organisering der er iværksat

men vi vil gerne endnu en gang påpege at der kan ligge mange potentielle konflikter og mange for det danske samfund nære konflikter lige neden under overfladen som vi skal være parate til at håndtere vi læser også redegørelsen sådan

lyst til at sige at danmark nok skal påtage sig sit medansvar for håndteringen af de globale

så vidt muligt hvile på et solidarisk princip så vi ikke i vores iver

aktivistisk udenrigspolitik anlægger et så højt ambitionsniveau at vi får problemer med at finansiere de basisydelser der altid vil være knyttet til de enkelte værn jeg nævner det sidste for at understrege

besparelseskrav der ligger forude sagtens kan blive rigelig smertefulde i forvejen vi kan og skal ikke redde hele verden vi skal ikke pådutte andre lande dansk levevis men naturligvis stå vagt om grundlæggende grundlæggende friheds og menneskerettigheder med disse ord vil jeg

vi stod for og det kan vi kun

skal fortsat tage et medansvar for at sikre og fremme en fredelig verden hvor det især drejer sig om at udvikle de grundlæggende værdier der nævnes her som frihed demokrati menneskerettigheder

hvor disse værdier nyder fremme vil man opleve færre interne spændinger som kan skabe konflikter borgerkrige og

det er denne samtænkning vi plæderede for og fik igennem i både nato og eu og som nu er vedtaget som natos koncept jeg konstaterer også med tilfredshed at regeringen

med pragmatisk idealisme forstår jeg at man skal vide hvad man vil fremme

det er idealerne og de sammenfattes i de netop nævnte grundværdier idet jeg går ud fra at ligestilling og kvindernes rettigheder er indbefattet i disse grundværdier

også vide hvordan man fremmer og beskytter disse værdier idealer uden en praktisk tilgang risikerer at blive løbet over ende af dem der ikke vil vide af disse idealer derfor må man også være pragmatisk og det pragmatiske består i at kende og udvikle de relevante instrumenter det er civil militær samtænkning som vi udviklede det i afghanistan det er udnyttelsen af ulandsbistanden det er bilaterale og regionale indsatser såsom det arabiske initiativ

det er medlemskab af internationale organisationer der leverer gensidig sikkerhed såsom nato og eu og det er en aktiv støtte til en fredelig og fremadskridende global udvikling gennem fn kun gennem en aktiv indsats og et konstruktivt samspil og samarbejde med andre kan vi gøre os håb om at få beskyttet og fremmet vore idealer en bred udenrigs og sikkerhedspolitisk enighed styrker danmarks muligheder for at spille en rolle

af vores politik

ifølge newspaq i dag har sagt den tidligere regering havde en overdreven tro på

dermed også en uforsigtighed over

hvornår man gik ind som for eksempel i irak hvor forudsætningerne ikke holdt og hvor man lavede stribevis af fejl

velsigner man jo hvorimod man stemte imod afghanistan men der forstår jeg så ikke hvorfor man

er så begejstrede for det regeringen opnåede i afghanistan hvad var det for stribevis af fejl

vi laver mange ting sammen med usa som vi gjorde i libyen og har gjort det i afghanistan

pludselig godt nok så hvad er det pludselig for et dobbeltsprog der er tale om her er der tale om at have et godt forhold til usa og dermed ikke lave cia undersøgelser jeg opfordrede regeringen til at lave cia undersøgelser fordi jeg klart forstod på

embedsmænd måske havde snydt

måske havde dirigeret embedsmændene til at snyde og derfor har jeg insisteret på at få en undersøgelse men den vil

vil have et godt forhold til usa det er da ikke begrundelse nok til ikke at lave en undersøgelse hvis embedsmændene har snydt eller hvis jeg har snydt

vende tilbage til men det er sandelig også væsentligt at

her vil regeringen fortsat spille på alle strenge fra

stabilisering til skarpe militære operationer fortsat

præcis også hvad vi ville vi har hele tiden arbejdet for en trestrenget strategi den skal være humanitær den skal bygge på opbygning og den skal også i givet fald være militær og det konstaterer jeg også i kronikken

vi kender ikke udgangen på det arabiske forår vi kender ikke udgangen på den usikkerhed som desværre fortsat præger afghanistan og pakistan destabiliseres pakistan vil en fredelig udvikling i afghanistan blive meget vanskelig heldigvis er det langt om længe lykkedes at få eu til at øge sit engagement betydeligt

er også tilfreds med at regeringen fortsætter med at øge indsatsen og støtten i pakistan fra pakistan udgår en del af den terror som fortsætter og som nu har bredt sig til afrika terrorgrupperne samarbejder og deres mål er overtagelsen af en stat hvorfra de kan destabilisere en region og eksportere deres terror til for eksempel europa hvor de jo fortsat gør forsøget kun takket være et godt efterretningssamarbejde er det lykkedes at forpurre det hidtil bortset fra madrid og london som var

vores indsats ud for somalia er vigtig også i denne forbindelse men det vil være nødvendigt at samtænke hele somaliaoperationen og her er det værdifuldt at danmark

har ført an i arbejdet med en juridisk løsning på pirateriproblemet så piraterne kan fængsles

alle disse områder ligger fjernt fra danmark viser deres sprængfarlighed og den trussel de konstant udgør mod en fredelig samfunds og verdensudvikling netop nødvendigheden af et internationalt samarbejde i mange fora truslen kan godt ligge langt væk men den kan så sandelig hurtigt skade vores interesser og nærme sig vore egne kyster

før man får set sig om og i hvert fald med tiden er truslen fra iran

iran fastholder konflikterne i libanon og palæstina og forhindrer dermed freden i at komme hvis iran udvikler atomvåben som alt for meget tyder på kan det udløse et atomkapløb i hele regionen med risiko for at terrorgrupper endelig får deres dirty bombs som skal bruges mod os i vesten ydermere puster iran til alle de shia og sunnikonflikter de kan her er der brug for forhandlinger der er brug for at få rusland og kina til at tage den trussel alvorligt og der er brug for håndfast handling i eu og sammen med usa for at gøre det krystalklart for iran at de ikke skal udvikle atomvåben forholdet til usa er

og flytte sin opmærksomhed andre steder hen vi skal være klar til at klare og betale mere selv og vi forventes selv at tage os af sikkerhedsproblemerne i vores egne nærområder men under denne proces må det transatlantiske bånd

i europa forventer heller ikke vi militære spændinger selv om de pludselig kan komme som vi så da rusland gik ind i georgien forholdet til rusland er afgørende for en fredelig udvikling i europa

sådan fredelig udvikling er afgørende for udviklingen i rusland hvor de kommende år også kan byde på overraskelser men det væsentlige er her at vi får skabt så meget samarbejde med rusland som muligt både i nato og i eu så vi har en fælles interesse i europas fredelige økonomiske udvikling og en fælles tilgang til konflikterne uden for europa under denne proces

i deres tilnærmelser til eu

nato ruslands langsigtede

kan kun ligge i europa det er nabo til den hastigt stigende stormagt kina som også vi har interesse i at udvikle et fredeligt og konstruktivt samarbejde med kinas udenrigspolitiske indflydelse vil vokse og derfor er

også kina bidrager til at løse konflikterne rundtomkring vi har jo set hvor svært det er at løse konflikterne og finde globale løsninger i sikkerhedsrådet når rusland og kina ikke vil være med og det gælder hvad enten vi taler om klima

netop klima er et område som uløst kan føre til konflikter og konfliktformer på grund af alle dets afledte effekter på fødevareforsyning energipriser folkevandringer og landbrug ingen af disse områder er nævnt i redegørelsen men de har så sandelig sikkerhedspolitisk betydning og kan få det i stigende grad derfor er en aktiv dansk indsats i år i klimaforhandlingerne i rio tyve i doharunden også en sikkerhedspolitisk indsats disse emner drøfter vi naturligvis

de skal løses sammen og er væsentlige for vores sikkerhed på længere sigt samtænkning er ikke kun civil militær samtænkning men også tværgående strategisk samtænkning hvor alle problemerne ses i sammenhæng hvor risikoelementerne tænkes ind og de relevante løsninger gennemføres bredt og det er

præsentere nogle af regeringens pejlemærker for dansk sikkerhedspolitik de aktuelle sikkerhedspolitiske udfordringer som er beskrevet i redegørelsen understreger behovet for et internationalt samarbejde men også for multilaterale løsninger der er vi helt enige med den tidligere regering

tidligere regering der hedder at den her regering skulle bestræbe sig på

vigtige områder ved at lave den her antitest

finde andre synspunkter vi relaterer os mere til vores omverden end til

forhold til den tidligere regering det tror jeg

at der er en række områder hvor der ikke er er konflikt mellem den tidligere regering og den nuværende regering men der er

områder hvor vi har fundet det nødvendigt at justere kursen vi skal stadig føre en aktiv udenrigspolitik og vi skal stadig levere markante danske bidrag til både fred og

stabilisering men vi skal bevæge os væk fra en sikkerhedspolitik hvor vi

høj grad synes vi har symptombehandlet regeringen vil føre en aktivistisk

i forhold til forebyggelse indsatsen skal i videst muligt omfang finde sted før den voldelige konflikt opstår før terrorister slår til og før samfund bryder sammen i voldelige

i situationer hvor det er nødvendigt som det var i libyen

var inde på der skal vi også turde de skarpe missioner uden at ryste på hånden men vi tror det er nødvendigt at finde som herre k nielsen var inde på en bedre balance hvor direkte konfliktløsning i langt højere grad

hånd i hånd med forebyggelse det betyder også at vi bruger med herre jeppe kofods formulering sådan hele batteriet af muligheder vi har i udenrigspolitikken det her drejer sig om ulandshjælp

i et tiår hvor man hele tiden sænkede

vi øger ulandshjælpen det drejer sig om stabiliseringen af usikre lande for ikke at få skrøbelige nye lande der er det vigtigt at gå ind i den tidlige indsats det bruger vi blandt andet nogle af pengene fra den nye pulje til

det er vigtigt med nedrustningsinitiativer

vigtigt at sikre at der er færre af de rigtig farlige våben i verden men det er også vigtigt at

midler der er nødvendige

på alle stræk er en sammentænkning det er evnen til at kunne

en bredere tilgang end den tidligere regering

i stand til samtidig skal vi holde os for øje hvordan hvordan tendenser som demografiske

klimatiske ændringer som herre per stig møller var inde på i sit sidste indlæg også kan forme de sikkerhedspolitiske udfordringer det er jo en del af de sikkerhedspolitiske udfordringer i øjeblikket på afrikas horn at tørken driver mennesker på flugt i det omfang

i mellemøsten hvor de seneste omvæltninger i høj grad også har været drevet af de store ungdomsårgange

klimaforandring kan være den faktor der skubber allerede skrøbelige stater over i kategorien af fejlslagne stater og fører til nye konflikter

ser vi også klimaforandringer der skaber nye muligheder særlig hvis vi håndterer dem på den rigtige måde det har vi set i arktis som herre villum christensen blandt andet var inde på hvor vi står over for afgørende nye store opgaver

store farvande hvis der sker et eller andet

i forhold til redningsindsatsen der er brug for rigtig meget sammentænkning der er rigtig meget brug for

godt at der er et meget tæt samarbejde mellem de arktiske stater

godt eksempel på hvordan man løser konflikter

tidligt tidspunkt som sagt skal vi kunne

sikre at vi kan gå ind og stabilisere lande der ellers ville

kunne stabilisering vi skal også kunne nedrustning

kunne terrorbekæmpelse og vi skal kunne støtte i forhold til omvæltninger som eksempelvis dem vi ser i mellemøsten og

på en gang og det er helt grundlæggende for at det lykkes i afghanistan

vil fastholde det store engagement i afghanistan

når vi slutter med den hårde militære indsats

skal vi netop øge stabiliseringsindsatsen det vil sige styrke arbejdet med overdragelse af ansvaret til afghanerne

har vi som bekendt også oprettet en freds og stabiliseringsfond hvor den eksisterende globalramme for forsvarsforliget indgår det årlige budget er på en hundrede og halvtreds million kroner og forstærkes med yderligere fem og fyrre million kroner i to tusind og tolv

det gør vi fordi vi i endnu højere grad vil lægge vægten på den forebyggende sikkerhedspolitiske indsats de fem og fyrre million million

vil specielt blive brugt i libyen og sydsudan

skal jeg svare herre søren pind

at konsolidere fredsprocessen ved blandt andet at støtte opbygningen af rets og sikkerhedsinstitutioner vi går ind i kampen for at fremme fremme menneskerettigheder og den demokratiske udvikling det tror vi bliver vores opgave i sydsudan vilje til at engagere sig i nogle af verdens mest ustabile områder områder kræver også en villighed til at acceptere risici der følger med det er klart at

vi gik ind i et land hvor der ikke var de store problemer det er vi meget opmærksomme på vi tror det er vigtigt i den situation at være meget ærlige og meget ærligt redegøre for vanskelighederne

over for samarbejdspartnerne

den danske befolkning

i redegørelsen nemlig aktivt at støtte indsatsen for nedrustning for ikkespredning og for våbenkontrol vi vil gerne gøre mere for den dagsorden derfor har vi

som vi kan sætte ind i en sammenhængende og prioriteret politik der skal danne grundlag for en forstærket dansk indsats vi præsenterer snart et samlet udspil på hele nedrustningsområdet men jeg vil godt allerede nu pege på et par af de områder der er vigtige for os det ene er at vi hundrede procent bakker op om obamas vision om en verden fri for atomvåben

på kortere sigt er det en central dansk prioritet at støtte de fortsatte bestræbelser

at sikre at traktaten om stop for atomprøvesprængninger kan træde i kraft finland er i gang med at forberede en konference om mellemøsten som en zone fri for masseødelæggelsesvåben

allerede sagt til min finske kollega at vi fra dansk side vil gøre alt hvad vi kan for at støtte finland i denne vigtige opgave derudover har vi jo selv som en del af regeringsprogrammet at gøre arktis til atomvåbenfrit område på området for konventionelle våben vil danmark fortsat

arbejde for universel tilslutning til ottawakonventionen om landminer vi vil også arbejde for at finde løsninger på den fastlåste situation omkring konventionel våbenkontrol i europa

cfe traktaten endelig har vi ændret danmarks politik

klyngevåben vi arbejder nu for at der findes langsigtede løsninger inden for rammerne af oslokonventionens totalforbud mod disse umenneskelige våben sidst men ikke mindst støtter vi aktivt minerydningsindsatsen og bistand til mineofre vi ønsker en ny relanceret men effektiv tilgang til terrorbekæmpelse vi skal undgå at gå på kompromis med vores grundlæggende værdier også i kampen mod terror

arbejde endnu hårdere på at finde konkrete løsninger på hvordan respekten for menneskerettigheder sikres samtidig med at effektiviteten i terrorbekæmpelsen styrkes danmark vil blandt andet arbejde for dette gennem deltagelse i global counterterrorism forum

amerikansk initiativ som involverer adskillige ikkevestlige lande i terrorbekæmpelsen også under vores nuværende eu formandskab vil danmark udnytte muligheden for at fremme fokus på menneskerettigheder og retsstatsprincipper blandt andet ved at afholde en konference om

menneskerettigheder og terrorbekæmpelse sidst men ikke mindst er det vigtigt at understrege at vi også har en klar sikkerhedspolitisk interesse

hjælpe dem som kæmper for reformer og social retfærdighed i nordafrika

der er akut brug for at de mennesker der gik på gaden med deres liv som indsats oplever at fremtiden fremtiden bringer fremgang og fred heldigvis har vi i danmark forudsætningerne for at gøre en

vi har opbygget et kontaktnet i regionen og er allerede i tæt kontakt med mange af de aktører der spiller en stor rolle i de omvæltninger der er i gang i regionen derfor har den danske regering netop styrket som vi var inde på tidligere det arabiske initiativ der har til formål at fremme demokrati menneskerettigheder frie medier men også støtte til økonomisk udvikling jobskabelse

herre søren pind spurgte blandt andet om indsatsen i forhold til syrerne syrien er rigtig vanskelig fordi der desværre ikke eksisterer nogen meget enkle

vi udvider antallet af personer der er omfattet af sanktioner også på mødet der

den arabiske ligas initiativ kan betyde at syrien ender på sikkerhedsrådets bord

der kan blive vedtaget en resolution der betyder at hele verden står sammen om at stramme sanktionerne til der var et spørgsmål

også iran vil blive diskuteret på eu ministermødet på mandag der bliver lagt lagt op til sanktioner både vedrørende olie og energisektoren vedrørende den finansielle sektor

og vedrørende antallet af personer der er på lister

vedtager at gå videre i forhold til stramninger der kan tvinge iran tilbage til forhandlingsbordet og sikre at vi får lov til at lave inspektion

jeg ser ikke nogen som helst militær option i den nuværende situation i forhold til

forskelligt syn på israel og palæstina det tror jeg er kendte og velargumenterede positioner

spørgsmål om pirateri og om muligheden for at gå videre med dansk militær tilstedeværelse

en ikkemilitær tilstedeværelse på skibene vi kan se at summen af det vi laver med

tilstedeværelse på skibene med

vores flådeindsats betyder at der i dag er væsentlig færre tilfangetagne gidsler end der var for et år siden det betyder at

pirater vi ikke kan udlevere nogle steder hen så skal man huske at baggrunden for at vi fangede de de der

hjalp iranske og pakistanske søfolk der ellers ville have været gidsler

vi ikke er færdige med at overveje også det en af spørgerne

stig møller spurgte om hvordan vi kan sikre at vi fortsætter udbygningen frem mod et sted hvor somalia også selv kan tage sig af retsforfølgelse

tilbageholdelse af nogle af

jeg bare runde af med at sige vi bygger på det multilaterale

vi har et rigtig godt forhold til vores nordiske nabolande vi har et godt forhold til fn til nato til eu

både kunne have et godt forhold til usa og til den danske opposition

usa eller en bestemt amerikansk politik var det jo netop det der bragte irakkrigen frem

ikke er et tegn på at jeg er udansk hvis jeg kritiserer en tidligere regering for en efter min opfattelse forkert beslutning med irakkrigen så jo vi har et rigtig godt forhold

jeg var på besøg hos udenrigsministeren i usa for nylig lige før jul

sætter meget pris på et godt forhold til usa

at kritikken af overdrevne militære midler med irak som eksempel synes jeg

det tror jeg i øvrigt også når herre per stig møller

vil beskrive som ikke alene en af de mest svære beslutninger der var men set i bagklogskabens lys måske også en forkert beslutning men det venter vi på og

tak for en god debat tak for en debat som jeg synes var præget af en høj grad af

når vi kigger fremad det synes jeg lover rigtig godt det er godt for danmark at der er en bred skare af partier

første er herre per stig møller

skrive præcist og korrekt

valget ville sf og enhedslisten have en undersøgelse af cia flyvningerne med basis i

ikke er tilfældet når nu den undersøgelse ikke laves jeg har bedt om at den bliver skyldes det så alene

ikke længere har mistanke til embedsmændene

det er det jeg citerer også da vi diskuterede det efterfølgende jeg har ingen grund til at antage

herre per stig møller ikke har lavet undersøgelsen og bidraget til den

jeg har heller ingen grund til at antage

at embedsmændene ikke har bidraget i det omfang det kunne lade sig gøre den nye er at efter

som tidligere har lavet undersøgelser

jeg overhørte i givet fald udenrigsministerens svar på oplysningerne i foreign

har ministeren en kommentar til det

hvordan ser udenrigsministeren på muligheden for at undersøge hvilke gavnlige

reelt udtryk for at vi synes det er vigtigt at tvinge iran til forhandlingsbordet inden iran har

helt enig i at fra det øjeblik ændrer spillet sig ganske

på et tidspunkt i april eller maj jeg kan faktisk ikke huske den præcise dato og jeg synes bestemt at overvejelsen om at

af somaliland som et eksempel er en mulighed

at han er helt opmærksom på problematikken som består i at hvis iran først har atombomben

men sagen er jo også den at hvis der er tale om seks måneder og ikke en

må man jo overveje en anderledes hård kurs hvis det skal lykkes at få gjort noget ved tingene rettidigt

egentlig godt bede udenrigsministeren om at afgive et tilsagn om at han vil vende tilbage med en kommentar

artiklen i foreign affairs og den beskrivelse der kommer

institut af at man forventer at de allerede i løbet af seks måneder vil være i stand til

lægger op til at vedtage allerede på mandag

i forhold til et lands olie

jeg vil gerne vende tilbage med mine kommentarer til artiklen i foreign affairs

forlænge det altså udskyde det men man kan ikke ødelægge

tak til formanden tak til ordførerne for synes jeg en god debat og mange gode spørgsmål der er blevet rejst to tusind og elleve har været et aktivt år for det danske forsvar først og synes jeg også der er grund til herfra at sige tak til vores danske soldater for den indsats som de har ydet som også udenrigsministeren har nævnt

er det centrale budskab i regeringens sikkerhedspolitiske redegørelse fra to tusind og elleve at et aktivt engagement i verdens brændpunkter og forpligtende internationale

aktivt engagement og samarbejde kan ikke lade sig gøre uden vores mænd og kvinder i uniform helmandprovinsen i afghanistan balkan

er blot nogle af de steder hvor vores soldater udfører de beslutninger som vi træffer her i folketingssalen den enkelte soldat gør en forskel for danmark for mænd kvinder og børn i de områder hvor han eller hun er indsat vi ved

at det er en forskel som kan have store omkostninger vi ser soldater der kommer hjem med ar på krop og sjæl vi ser soldater der betaler den allerhøjeste pris i to tusind og elleve omkom tre danske soldater i helmand vores soldater udfører et job for andres skyld med risiko for eget liv og helbred jeg er ikke bange for at kalde dem vores helte vi må også huske på når vi snakker om hvordan vores soldater kommer hjem at rigtig rigtig mange af vores soldater kommer styrkede hjem fordi de har set at deres indsats nytter i to tusind og elleve har det danske forsvar været engageret i skarpe missioner i afghanistan i libyen og ud for afrikas horn

operationer særlig

kan jeg ganske klart svare dansk forsvars store engagement nytter selv om udfordringerne i afghanistan har været store har vores tilstedeværelse gjort en positiv forskel først og fremmest fordi afghanistan ikke længere er en sikker havn for al qaeda det er godt for verdens og dansk sikkerhed hertil kommer så at levevilkårene for den almindelige afghaner på flere områder er forbedret piger er kommet i skole adgangen til lægehjælp er

i dag overdrager vi stadig mere ansvar til de afghanske sikkerhedsstyrker så afghanerne selv kan tage vare på sikkerheden fra to tusind og femten i libyen har forsvarets intensive indsats bidraget til at beskytte den libyske civilbefolkning uden robust handling ville tusindvis være omkommet i

nu står libyen over for en ny begyndelse og den libyske befolkning kan nu for første gang bestemme over deres egen fremtid ud for afrikas horn har absalons og esbern snares jagt på pirater bidraget til at vende udviklingen i antallet af kaprede skibe som søfartsnation ved vi kun alt for godt hvilke personlige

og økonomiske konsekvenser piraternes uvæsen

kapret ud for afrikas horn på trods af et konstant aktivitetsniveau fra piraternes side er halveret fra to tusind og ti til to tusind og elleve det giver måske præcis

soldater på de danske skibe

kunne man simpelt hen forsvare sig

være en del af den overordnede indsats

for eksempel at deltage i konvojsejlads og så videre og sikre skibene på den måde frem for at sikre de enkelte skibe det hænger også sammen med den grundlæggende tanke om at vi som en lille nation har interesse i den solidaritet der ligger i at at være fælles med andre nationer om at løse problemet frem for at fokusere på

løse vores egne vores egne problemer med de nationale

de eksempler jeg har nævnt ikke kan gemme sig for verden spørgsmålet er ikke om vi møder verden men hvordan vi møder den danmark skal møde verden med vilje til at bidrage

til løsninger på de fælles globale udfordringer også når det kræver skarpe indsatser fra forsvaret vi skal stå skulder ved skulder med vores allierede vores engagement i skarpe indsatser har ført en række juridiske og politiske udfordringer

det gælder ikke mindst spørgsmålet om tilbageholdte i afghanistan og tidligere i irak

stor bevågenhed fra politisk hold

medierne jeg ser frem til den kommende nedsættelse af undersøgelseskommissionen der blandt andet skal belyse mulige problemer med danmarks overholdelse af internationale konventioner i forbindelse med krigsførelsen i irak og afghanistan uden på nogen måde at ville forsøge at foregribe undersøgelseskommissionens arbejde

gerne fremhæve den nuværende regerings udgangspunkt når det kommer til overholdelse af menneskerettighederne danmark og danske styrker skal selvfølgelig overholde de folkeretlige forpligtelser vi er bundet af det gælder også i forhold til tilbageholdte

overbevist om at der bred enighed om her i salen ud over de skarpe indsatser er det som også udenrigsministeren har været inde på regeringens klare ønske at dansk forsvar i fremtiden skal være endnu mere engageret i de forebyggende indsatser kun ved vedvarende kapacitetsopbygning kan vi sikre varige løsninger til gavn for danmark for vores allierede og for de lande som vi opererer i forebyggelse er som bekendt altid billigere og bedre end behandling det betyder dog ingenlunde at danmark og det danske forsvar

i fremtiden skal være med i den skarpe ende af de fredsstøttende operationer

fremtiden bruge flere kræfter på forebyggende sikkerhedspolitik et godt eksempel på forsvarets forebyggende arbejde er vores kapacitetsopbygning i østafrika her yder vi sammen med de øvrige nordiske lande støtte til opbygningen af de østafrikanske reaktionsstyrker det gør vi med et ønske om at regionen i højere grad end dag bliver i stand til at håndtere egne sikkerhedsudfordringer vi skal kort sagt hjælpe landene til at de på længere sigt ikke har brug for

og bistå med sikkerhedssektorreformer i udviklingslandene

det der gennemsyrer hele vores internationale engagement er en betydelig større grad af samtænkning vi skal i højere grad og tidligst muligt samtænke de civile diplomatiske udviklingsmæssige økonomiske og militære værktøjer når vi

agerer på den internationale bane det østafrikanske program er samtænkt og det bliver vores kommende afghanistanplan helt givet også så får vi størst mulig effekt af de indsatser vi

så får skatteyderne også mest for pengene og det er godt for danmark indsatsen i den tredje verden er hverken let eller uden risici det synes jeg vi skal være helt klar over der er korruption der er problemer med respekt for menneskerettighederne og de universelle værdier som vi her i danmark tager for givet men det betyder ikke at vi skal overlade landene til sig selv en aktivistisk og ansvarlig udenrigs og sikkerhedspolitik vil jo netop sørge for at sigte mod at påvirke verden hvor der er mulighed for det derfor skal danmark og dansk forsvar også være engageret i kapacitetsopbygningsprojekter som i det østlige afrika vi glemmer ikke at det er nødvendigt at holde fanen højt når det gælder vores værdier tværtimod vi gør en indsats

og påvirke holdninger gennem

internationalt samarbejde ikke blot fordi vi som et lille land

vi ønsker at vores sikkerhedsudfordringer skal håndteres i et internationalt samarbejde det danske forsvars skarpe indsats i afghanistan ud for afrikas horn og tidligere på året i libyen

haft et mandat fra fns sikkerhedsråd der synes jeg det er glædeligt at bemærke at sikkerhedsrådet i marts sidste år med ganske kort varsel kunne vedtage en robust resolution der gav mulighed for at beskytte civilbefolkningen i libyen det viser det handlekraftige og det ansvarlige fn der er så vigtig

som betød at danmark kunne stille op som et af de første lande som udenrigsministeren nævnte vil regeringen styrke danmarks engagement i fn blandt andet gennem prioritering af deltagelse i mere traditionelle fredsbevarende missioner i den forbindelse er det vigtigt at forsvaret engagerer sig bredt i fns arbejde for international fred og sikkerhed forebyggende arbejde gennem kapacitetsopbygning og sikkerhedsektorreformer vil udgøre en væsentlig del det transatlantiske samarbejde i nato

afgørende betydning vores operationer i afghanistan i libyen og ud for afrikas horn og i kosova har alle været underlagt nato kommando to tusind og elleve har igen vist at et stærkt samarbejde hen over atlanten er afgørende for international fred og sikkerhed operationen i libyen demonstrerede med al ønskelig tydelighed at nato er den eneste alliance der effektivt kunne beskytte den libyske civilbefolkning

nato har igennem det seneste år været igennem en omfattende reformproces som også danmark har støttet aktivt i to tusind og tolv venter nato topmødet i chicago i maj

den fortsatte transaktion i afghanistan og et varigt partnerskab med den afghanske regering

men også bliver til noget for danmark som for det internationale samfund er det afgørende at de internationale organisationer fungerer effektivt den internationale gældskrise der gennem to tusind og elleve har redet flere europæiske lande som en mare tydeliggør dette i en tid med faldende forsvarsbudgetter må vi samarbejde mere hvis vi ønsker at bibeholde vores muligheder for at bidrage til international fred og sikkerhed ad den vej vil regeringen udforske mulighederne for tættere forsvarspolitisk samarbejde på tværs af landegrænser både i form af fælles indkøb træning og vedligeholdelse

også igennem bedre og mere bevidst international arbejdsdeling og fællesejede kapaciteter vi vil gå fordomsfrit ind i en dialog med vores allierede og nære samarbejdspartnere

ikke naturgivent at alle nationer skal besidde hele spektret af militære kapaciteter det er der i øvrigt ikke mange lande der gør eller har kunnet

vi søge samarbejde som udenrigsministeren nævnte ønsker vi et tættere forhold til vores nordiske naboer

både i forhold til materielle investeringer i forhold til træning

også i forhold til vores internationale indsatser det nordiske engagement i østafrika viser at vi i fællesskab kan nå langt mere end vi kan nå

og professionelt forsvar vi tror på det aktive engagement og vi tror på det internationale samarbejde fordi vi ønsker at danmark tager ansvar

vi laver opgaver af den her art sammen med vores allierede

fortræffeligt samarbejde på tværs af alle mulige

er russiske og kinesiske skibe i området og det er fint men jeg vil stadig væk holde

direkte ansvar for hvert skib der sejler under dansk flag i internationalt farvand det er vores ansvar

er det et lille stykke danmark der sejler rundt og der har vi altså en forpligtelse til at sørge for det

blandt verdens allerstørste søfartsnationer jeg tror at tolv til fjorten procent

hel masse organisationer der

helt eget direkte ansvar for hvert

løfter det bedst ved at vi i fællesskab med andre nationer løfter det for den samlede pulje af skibe og jeg synes at erfaringerne over det seneste år viser at den indsats vi

sammen med andre at lave konvojsejlads for at undgå pirateri

sammen med andre tager piratskibe ud osv

en effektiv måde at bekæmpe pirateriet på jeg ved godt at

der stadig væk er meget der skal nås men man må sige at to tusind og elleve har været et eksempel på at på trods af

høj er det lykkedes os at begrænse antallet af kapringer med den strategi

det er godt at så mange er engageret i

og at missionen

enig i men hvordan løfter man det bedst for det enkelte skib

jeg har hørt kloge folk som bs christiansen der kender noget til

raske hjemmeværnsfolk kan klare så det er ikke den store videnskab jeg synes bare at der ligger en forpligtelse

der selvfølgelig også var soldater om bord på de skibe der

sejler under dansk flag jeg har stor respekt for for bs og for bubber og for alle mulige andre som som kan planlægge dansk forsvarspolitik jeg

jeg har en anelse mere respekt for den indsats der trods alt gøres

den aktivistiske linje for eksempel

sker det jo oftere og oftere at militæraktioner

det er jo et fint formål men flere og flere hjælpeorganisationer klager over at de også bliver angrebet

den modpart man måtte have ikke

på militæret når de er i uniform og militæret når de kommer kørende i en hvid

der ligner nødhjælpsbilerne og vi har også grimme eksempler på hvordan der blevet taget nødhjælpsarbejdere som gidsler

det er forståeligt at hvis man går i krig ja så er

at folk der laver nødhjælpsarbejde

er regeringens udenrigspolitik og den måde som

også udenrigsministeren har tegnet den på nemlig at der er nogle militære indsatser vi kan gennemføre de kan nå et stykke ad vejen men de kan aldrig nå hele vejen der er nogle humanitære og civile indsatser vi kan gennemføre men de kan kun gennemføres hvis der er et vist element af stabilitet ro

i den proces kommer man ind i det svære felt hvor man skal finde ud af hvordan det militære og det civile kan kan spille sammen og det som som spørgeren peger på er præcis et af de problemer

der skal arbejdes med det må vi arbejde med

der er ingen tvivl om at det rigtige er at kunne gå hele vejen

for sig og den civile indsats for sig

forhindre at vi kan komme i gang med at lave egentlig opbygning nogle andre ofre er jo de

vi jo et stort beredskab med mange ting

igangsætte et stykke arbejde så alle niveauer i et samfund bliver bedre til at løse en gidselkrise det vil sige fremme en proces hvor man kan få løsladt folk jeg synes det er ubehageligt at se på hvordan nogle sidder i mange måneder som gidsler og at vi alle sammen føler os magtesløse vi er nødt til at

hvad er så konsekvensen hvis vi siger at vi skal forhandle med terrorister for at sikre at de

bliver frigivet

at prisen vil stige ganske betragteligt og at forløbene vil blive ganske anderledes komplicerede jeg tror vores indsats i forhold til pirateri skal gå på de to ben som den øvrige udenrigspolitiske indsats går på nemlig

sikkerhed er med til at sætte regionen i stand til selv at tage vare på deres

spektrum mellem den egentlig militære og den egentlig civile humanitære indsats

den femogtyvende januar to tusind og tolv klokken tretten